er åbnet erhvervs og vækstministeren har meddelt mig at hun ønsker i henhold til forretningsordenens § nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig redegørelse

og redegørelsen vil fremgå af

om de stillede ændringsforslag fru pia

at de tre paragraffer to og tyve fire og tyve og syv og tyve stykke en nummer to blev taget ud af loven dette blev desværre stemt ned af regeringen venstre og konservative derfor har vi her ved tredjebehandlingen stillet nye ændringsforslag

der fjerner de famøse paragraffer men ændringsforslag der tilgodeser den aftale der er indgået mellem regeringen venstre og konservative og samtidig forsøger at tilgodese de centrale punkter der er i kritikken af offentlighedsloven

sådan at retten til aktindsigt ikke kan

når det gælder fremtidige begivenheder men at man kan få aktindsigt i de tidligere kalenderoplysninger ændringsforslaget tilgodeser således adgangen til aktindsigt i allerede afholdte møder og lignende i forvaltningen og tilgodeser

begivenheder vi foreslår

at undtagelsen af retten til aktindsigt kun sker i de tilfælde hvor man på det tidspunkt hvor dokumentet udarbejdes

i de tilfælde hvor det endnu ikke er klart at ministeren har behov for rådgivning

at dokumentet både er udarbejdet med henblik på ministerbetjening og reelt også kommer til ministeren vi mener at forslaget tilgodeser aftalen mellem regeringen venstre og konservative

vi foreslår at ændre § syv og tyve stykke en nummer to så dokumenter der udveksles mellem ministre og folketingsmedlemmer i forbindelse med sager om lovgivning eller anden tilsvarende politisk proces er undtaget fra aktindsigt så længe processen er i gang det vil betyde at der så er et fortroligt rum til politiske forhandlinger et rum hvor man kan udveksle synspunkter mellem folketingsmedlemmer og ministre men et rum hvor der også gives aktindsigt når processen er overstået ændringsforslaget betyder også at der tages hensyn til mindretallet i offentlighedskommissionen og noget vi skal huske på nemlig at det bestemt ikke er en enig offentlighedskommission

men da det har vist sig helt umuligt er det vores håb at regeringen venstre og konservative vil stemme for disse ændringsforslag

af de udskældte paragraffer

fra de mere end femogfirstusind borgere i danmark

at de har skrevet under i protest

er der flere der ønsker ordet til ændringsforslagene

fru pernille skipper løbende som ordfører for

det her lovforslag enten regeringspartierne venstre eller konservative som ville

stadig væk holder et

som tager hensyn til de centrale argumenter

fremført i debatten de lukker ned på en måde

ligger på bordet nu

nogle der lige har glemt at trykke sig

at forholde sig til de ændringsforslag som vi har stillet jeg mener faktisk at

en slags selvydmygelse hvis man kan kalde det forstået på den måde at vi strækker armene så langt ud som det overhovedet kan lade sig gøre for at

at se om man i det mindste ikke inden for rammen af det forlig der er indgået kunne vælge nogle lidt blødere formuleringer lidt mere åbenhed end der egentlig var

ok vi forstod godt hvad der skete til andenbehandlingen

i øvrigt ganske udmærkede ændringsforslag som dansk folkeparti enhedslisten og liberal alliance havde stillet og derfor har vi stillet nogle nye ændringsforslag som klart præcist og sikkert holder sig inden for rammen af den aftale af det forlig som regeringen har indgået med venstre og det konservative folkeparti

at det kunne man desværre ikke for man var jo bundet af en aftaletekst

gøre noget hvor vi ser lidt på hvordan

man skal lukke ned i forhold til de her kalendere så man ikke lukker ned lige så meget som der var lagt op til

se på § fire og tyve og § syv og tyve

sørge for at det ikke blev så slemt som der var lagt op til

ikke et ønske om at diskutere jeg håber selvfølgelig at der er nogle der alligevel vil

ude blandt det danske folk det er jo en sag hvor det danske folk er uenig med regeringen det er

men det er ikke alene en sag hvor folket er uenig med regeringen det er faktisk også en sag hvor befolkningen troede at de havde stemt på nogle mennesker der gik ind for en bestemt politik de troede faktisk de havde stemt på socialdemokraterne og dermed sikret at man ikke skulle lukke så meget

og vi kan jo også se de skuffelser der tydeligt er både i det organisatoriske bagland og i vælgerbaglandet hos de tre regeringspartier mange løftebrud har denne regering præsenteret folketinget og vælgerne

et flertal i folketinget for den politik

til at sikre at den her lov skulle ændres det svigtede tre af de seks partier

sikre os at vi kan få lavet en aftale

fra venstre og det konservative folkeparti skylder at komme herop og forklare

her ændringsforslag som jo gør at man kan få gennemført den vilje som v og k allerede

har overtaget efter

samtidig med at man kan vise

samtidig med at man kan vise at man ikke er fuldstændig ligeglad med hvad vælgerne måtte mene

det er ikke tilfældet så er forhandlingen

slut og vi går til

jeg slutter afstemningen for stemte en og fyrre

herefter stemmes om ændringsforslag nummer to af samme mindretal

er forkastet herefter er ændringsforslag nummer tre

samme mindretal bortfaldet der stemmes om ændringsforslag nummer fire af samme mindretal og der kan stemmes nu

slutter afstemningen for stemte en og fyrre imod stemte seks og halvfems

herre jan e jørgensen ønsker ordet så må fru pia adelsteen lige vente det er altid en hjælp for formanden hvis man trykker

omme i den kant af byen hvor historien ikke var passeret og så fortalte hun så at fjerene rejste sig på de andre høns og hanen lod kammen falde det er ganske vist sådan begynder

eventyr det er ganske vist vi hører om en høne som havde mistet en løs lille fjer og som naturligvis ikke kendte sin egen historie igen da hun hørte om de fem høns der havde plukket fjerene af sig og havde hakket hinanden ihjel og som hc

skriver da hun var en respektabel høne så sagde hun jeg foragter de høns

ombudsmand hans gammeltoft hansen efter at have afleveret offentlighedskommissionens rapport var taget på en lang ferie til et sted uden internet og aviser så ville han næppe kunne genkende sin

han var kommet hjem i forgårs

hans offentlighedslov til en mørklægningslov

at vi i venstre har forståelse for at mange er bekymrede over den nye lov den bekymring tager vi alvorligt og derfor er det besluttet at loven skal evalueres

så ser vi naturligvis på det i forligskredsen men det ændrer ikke ved at vi mener at debatten om offentlighedsloven er en fjer der er blevet til fem høns

at danmark nu bliver et mere lukket land end selveste vatikanstaten når vi om lidt har vedtaget offentlighedsloven denne vilde påstand er endda en af de milde

kan man se vores justitsminister sammenlignet med propagandaminister goebbels og så slem er han vel trods alt ikke nu står der meget på internettet men også seriøse medier som danmarks radio og berlingske tidende

oplysninger som førte til farumsagen ikke var kommet for en dag med den nye offentlighedslov

se fru pernille skipper fra enhedslisten har gennem spørgsmål syv og tyve afsløret

der var medlem af tilsynsrådet

mellem mødet med arne blom og så hele den store farumsag

det hele til at rulle nej sagen om tilsynsrådet kom først frem sent i forløbet og den fylder kun en lillebitte del

og seksogfyrre sider nærmere betegnet kapitel

er vi altså ude i en overdrivelse af eventyrlige proportioner

tilsynsrådet og det kan man jo ikke få at vide når man fremover ikke må kigge i kalenderen jo det kan man faktisk godt hvis man gider grave bare et spadestik dybere

og regningen kan man jo altså fortsat få aktindsigt i her står pbx det var peter brixtoftes initialer møde om tilsynsråd de blev betjent af tjener nummer fire tak for besøget og på gensyn den tredje høne hedder så pernille boye koch den ene dag radikal folketingskandidat i oprør mod sit eget parti og den anden dag uvildig ekspert i forvaltningsret

med den nye lov den påstand har hun så efterfølgende måttet trække i land

tamilsagen blev som bekendt sat i gang på grund af klager fra herboende tamiler til folketingets ombudsmand og altså ikke gennem aktindsigt nå

da han i dr’s deadline klædte juraprofessor eva smith af for åben skærm så hun stod tilbage som en høne uden fjer på kroppen det må så være høne nummer fire og se problemet ved denne afsløring er at krasnik talte direkte usandt da han hævdede at læse op fra lovbemærkningerne

op af en mail fra dr’s researcher jesper tynell hvor der står præcis det modsatte af det der står i bemærkningerne

martin krasnik bruger det til at insinuere at vi ikke har læst lovforslaget meget grovere

i den nye lov det er vist det man må kalde en gratis omgang

stramningerne vedrører jo slet ikke kommunerne bortset fra

fire og tyve og syv og tyve omhandler ministre og folketingsmedlemmer og altså ikke borgmestre og kommunalbestyrelsesmedlemmer en kommune er både med den gældende og den kommende offentlighedslov at betragte som en enhedsforvaltning hvor korrespondance per definition er intern og altså undtaget fra aktindsigt

desværre kunne jeg blive ved dokumentarfilmen den hemmelige krig sagen om den såkaldte overbetaling af privathospitaler sagen om momssvindel

som der står i eventyret af hc andersen jeg hørte det med mine egne ører og man skal høre meget før de falder af alle

ikke vand for man skal ikke tro på alt der står i avisen

det kom i avisen og det blev trykt og det er ganske vist

skandalen omkring solceller var den største skandale han havde oplevet i sine tolv år som energiordfører kendsgerningen er at den skandale var baseret på en mail sendt fra en

cc til departementschefen det var det hele baseret på og den mail ville vi jo ikke have haft adgang til at se hvis og når man

med en for ham bemærkelsesværdig klarhed

på spørgsmålet om hvorvidt solcellesagen ville være kommet frem

en henvendelse fra dansk energi om et hul i lovgivningen og det var en

som var vedhæftet en anden mail mail om du havde fået aktindsigt i hele den mail svarede justitsministeren ikke klart på men du skal være opmærksom på at mailen var omfattet af § fire og tyve og dermed ministerbetjeningsreglen det

står noget i mailen som er faktiske oplysninger

faglige vurderinger i endelig form og hvis der gør det så skal de ekstraheres jeg synes at vi skal bruge

arbejdet med den kommende vejledning og for den sags skyld også evalueringen til sin tid til at gå ind nærmere og sige hvornår noget er en faktisk oplysning og

noget er en faglig vurdering i endelig form for jeg

at ministeren burde have vidst det fordi der var skrevet en mail fra en kontorchef i miljøstyrelsen som departementschefen havde set det var sagen den mail har vi da ingen som helst mulighed for at få adgang til at se fremadrettet derfor er kernen i det her at den største skandale herre lars christian lilleholt har oplevet i sine tolv år

det er kernen det er så vigtigt for venstre at beskytte sig fremadrettet når man får ministerposterne at man såmænd også

fremover at eksempelvis et hul i en lovgivning som risikerer at koste skatteyderne store summer

kan komme frem det er også vigtigt fremover at få indsigt i hvornår en minister har fået oplysninger

at ombudsmanden alene skal se på om loven bliver overholdt

masse påstande om at de her sager var blevet opdaget alligevel men ordføreren har også siddet i deadline og påstået at

det var ombudsmanden der skulle evaluere jeg sagde at

og så skal vi se om den praksis er i overensstemmelse med vores intentioner som er at de her bestemmelser skal fortolkes restriktivt som det

lovbemærkningerne så nej selvfølgelig skal ombudsmanden ikke

have en holdning til om det her er en god lov eller en dårlig lov

ombudsmanden skal redegøre for praksis og så er det op til forligspartierne at se om den praksis så er i overensstemmelse med vores intentioner som er at loven skal fortolkes stramt og

om dagpengetallene var en faktisk oplysning

en juraprofessor der var enig med mig så større var miseren vel trods alt

men meget kendetegnende for pressen har man jo

refereret tilhængerne af loven

på en masse vurderinger og at en ordfører som i øvrigt konstant har sagt ja

jeg forstår ikke at man overhovedet blander ombudsmanden ind i det ombudsmanden har direkte sagt jeg evaluerer ikke loven jeg konstaterer om den bliver overholdt eller ej

det de samme fem partier som så skal sætte sig sammen og kigge på om de synes den er restriktiv eller ej

lov om tidens bestemmelse og måske enkelte paragraffer i færdselsloven for

stort set al lovgivning det kan ikke være meget anderledes og sådan er det også i den nugældende offentlighedslov

hvis det skulle være sådan at der aldrig var nogen der kunne komme frem til at noget skulle falde ud til den ene side og nogle andre mente at noget skulle falde ud til den anden side

til at fungere den nugældende lov er jo også i vidt omgang blevet fastlagt gennem praksis blandt andet fra ombudsmanden

ordføreren selv og sikkert også mange af os andre været tvivlende over for hvordan den nye lov vil komme til at gælde

at der ikke er

selvsikkerhed herre jan e jørgensen udviser

herre jan e jørgensen tidligere har stået for og jeg synes at det er en utrolig venlig handling

over for socialdemokratiske radikale og folkesocialistiske ministre der nu kan fedte sig gennem det sidste par år af valgperioden

og jeg havde nær sagt ligegyldigt hvem er kommet med en løs påstand om

såkaldte skandale aldrig havde set dagens lys med den nye

blevet viderebragt i landets aviser

gennemhullet med svar fra justitsministeriet har der intet været om det intet det synes jeg alligevel er utroligt og derfor finder jeg grund til at forklare folketinget og befolkningen

hvis man har den opfattelse at tamilsagen og farumsagen og så videre ikke var kommet frem med den her nye lov

også været modstander af den så derfor synes jeg da det er vigtigt

i jorden og jeg synes ærlig talt at herre simon emil ammitzbøll burde være mand nok til at erkende at ja der har været nogle fejlskud også fra modstandernes side

diskussionen handler jo om at vi hele tiden prøver at afklare grænserne for hvor den lov kommer til at gælde derfor stiller vi en række spørgsmål

ikke er noget at komme efter andre steder som i det hvor herre jan e jørgensen tog fejl var der så noget at komme efter og så er der en masse mellemsager der imellem hvor der er dele af sagerne der ikke ville være kommet frem og andre dele der kunne være kommet frem

indføre det hemmelighedskræmmeri om hvad der foregår i ministerierne hvis alt

med den nugældende lov kommer frem og som ikke ville komme frem med den kommende lov ligesom der er dokumenter som ikke vil komme frem med den nugældende lov som vil komme frem med den kommende lov der er steder hvor der bliver givet mere aktindsigt og der er steder hvor der bliver givet mindre aktindsigt der hvor der bliver givet mindre aktindsigt er det altså først og fremmest

hvor det afhænger af hvordan et ministerium er organiseret

indenrigsministeriet og sundhedsministeriet blev slået sammen til et ministerium

kunne nogle medarbejdere pludselig korrespondere med hinanden uden aktindsigt men dengang det var to selvstændige ministerier

er da ingen der kan forklare mig logikken i

venstres ordfører starter med at sige at det er rigtigt nok at han fejlvurderede den sag om dagpengene men derefter går over til skælde ud

de løse påstande som angiveligt skulle florere rundtomkring det må stå for ordførerens egen regning jeg

er vigtigt at sådan nogle oplysninger kommer frem

ville være undtaget fra retten til aktindsigt det

journalisten selv siger

at jeg har skoset nogen for at komme med nogle

forkerte eksempler jamen det kan ske det jeg sådan set bare bruger lejligheden til her i dag er at tilbagevise de eksempler for pressen har jo ikke skrevet om det pressen har gladelig lagt spaltemillimeter og sendetid til enhver der har ville kritisere dette

at den og den sag ikke var kommet frem når det så er blevet tilbagevist

om dagpengesagen og svarer med alle mulige forbehold skal jeg bagefter se

et ritzautelegram beskylder mig for at have vildledt for åben skærm

en fejlvurdering har

jeg synes ikke at der er lige vilkår i den her debat jeg synes at modstanderne af loven har fået fuldstændig frit løb og at tilhængerne af loven

nogle oplysninger kommer frem venstres

klima og energiordfører har kaldt det den største skandalesag han har set i sin tid som ordfører

være adgang til aktindsigt i

nej det er bestemt ikke hårdt at være et flertal på den måde synes jeg ikke at

skal ynkes men jeg synes at debatten har været fuldstændig skæv i denne sag med hensyn til

mente i går og jeg mener i dag at det er vigtigt at de her oplysninger kommer frem og jeg henholder mig til det justitsministeren fremførte på samrådet

er venstres holdning til den her solcellesag

enhedslisten og dansk folkeparti har faktisk en fælles interesse i her at sikre at

offentlighedslov men det står

til de oplysninger vi får andre steder fra eksempelvis

ikke ville være kommet frem med den nye offentlighedslov jeg kunne godt tænke mig at spørge herre jan e jørgensen om ikke det er problem at vi lukker af for offentligheden lukker af for borgerne og var det i virkeligheden ikke et godt argument for vi trods alt tog os den tid der ville være hvis vi tog den her sag op efter folketinget

på sommerferie i stedet for at haste noget igennem som alle er

der har siddet i syv år det er dog noget og som har lavet en betænkning i to bind på rigtig mange sider så har vi vi behandlet sagen under den forrige regering

er blevet svaret på mere end to hundrede udvalgsspørgsmål og justitsministeren har været i samråd i en grad så det næsten har været

en daglig morgenforeteelse at der blev

svares på spørgsmål denne sag er blevet behandlet

vejledningen er i praksis den som bliver benyttet af embedsmænd når de skal

til efter drøftelser i forligskredsen ydermere vil vi evaluere loven

været for mange år om at lave det her stykke arbejde ligesom mange andre kommissioner har været det men i forhold til lovgivningsarbejdet i folketinget

at vi havde nogle nuværende regeringspartier der var arge modstandere

der kom fra vk regeringen og sammen med dansk folkeparti sørgede de så for at loven ikke blev til noget i den sidste folketingssamling nu står vi så med et lovforslag der er kommet relativt sent i den her folketingssamling og hvor der ganske rigtigt er kommet mange samråd mange svar mange spørgsmål men det er der også grund til lige præcis offentlighedsloven er jo en ventil

her en af de sidste dage inden folketinget går på sommerferie skal

han blev lidt lang i spyttet og så spurgte

advokaten om ikke snart de kunne komme til en konklusion hvorpå advokaten vredt vredt sagde at det var vigtigt

javel ja men lige nu virker det som om de

jeg er enig i at hver en sten skal vendes men jeg mener også at vi har vendt hver en sten og at vi har rullet de fleste af dem frem og tilbage frem og tilbage jeg mener ikke man kan beskylde denne lovgivningsproces

en offentlig debat om den her sag det skal ikke være nogen hemmelighed jeg fik et svar fra en borger som havde sendt

en standardmail til mig og så sendte jeg et langt svar hvortil borgeren skrev mange tak for dit udførlige og omhyggelige svar jeg må jo indrømme at jeg i denne sag har stolet på venners og meningsfællers fremlægning uden at jeg selv har gennemgået lovteksten

at få dine synspunkter så præcist beskrevet tak for det jeg tror jeg stopper mine indsigelser her og accepterer at dette lovforslag faktisk er gennemtænkt af fornuftige folk jeg mener ikke man skal være så bekymret

vi har lavet der har siddet en kommission i syv år med medierepræsentanter folkerepræsentanter

hvor justitsministeren klart og tydeligt gav udtryk for at ja solcellesagen solcelleskandalen ville også være blevet afsløret med den nye

jo fået aktindsigt i en intern mail som enhedslisten har sendt rundt

svarer jeg kan også både stemme og spørge kunne også være vi skulle spørge venstre om partistøtte det siger jo noget om at at der kører og cykler alle mulige mærkelige historier rundt om

skulle indeholde regler om offentliggørelse af partistøtte

lad os få fakta på bordet og lad os henholde os til

ikke svar på de synes jeg ret simple spørgsmål der bliver stillet altså i den her solcellesag har journalisten peget på hvilken mail der var den afgørende for at historien kom frem justitsministeren har bekræftet at

ville være kommet frem

ny offentlighedslov kan ordføreren ikke bekræfte

det hørte jeg ikke ministeren forholde sig til ministeren sagde at mailen var en § fire og tyve mail så langt er vi enige men som jeg hørte det sagde ministeren også at det jo skal ses i sammenhæng med offentlighedslovens regler om ekstrahering altså at

oplysninger i en mail som er faktiske oplysninger hvis der er oplysninger i en mail som er faglige vurderinger i endelig form så skal de ekstraheres og vedhæftede dokumenter og så videre til en mail som stammer fra eksterne kilder skal man også have frem journalisten havde fået de oplysninger som var nødvendige for at afsløre

ikke journalisten der bad om aktindsigt men

hvis han havde stillet sit spørgsmål om aktindsigt på nøjagtig samme måde med den nye lov det var det som justitsministeren redegjorde for og det er det som

som vi har givet lovforslaget siden efteråret hvor vi indgik den brede politiske aftale som mere end to tredjedele af folketingets medlemmer står bag har vi haft to forespørgselsdebatter her i salen næsten to hundrede udvalgsspørgsmål er blevet besvaret og syv samråd har været afholdt plus en høring i landstingssalen

til gengæld har mediernes behandling og præsentation af lovforslaget til tider givet anledning til en vis undren nuancerne i lovforslaget har været svære at få øje på og et meget kompliceret lovforslag er blevet fremstillet sorthvidt

hermed mener jeg at man overser det faktum

om en modernisering og en revision

fra nitten fem og firs og ja nogle dokumenter som i dag

af den ny offentlighedslov ikke talt meget om

mindre interessante

endelig form det er muligheden for dataudtræk muligheden for temaansøgning og de mange nye områder eksempelvis kl danske regioner ikkebørsnoterede selskaber hvor det offentlige ejer mere end fem og halvfjerds

med videre

lovforslaget i sin helhed vil forslaget til en ny offentlighedslov udbygge borgernes indsigt i den offentlige forvaltning hvis jeg skal

er det sammenhængen mellem organiseringen af arbejdet i centraladministrationen

tilfældigheder det er ikke

skal ikke være den fysiske bygning hvori en mand eller en kvinde sidder og skriver et dokument det afgørende må da være hvad der skrives i dokumentet adgangen til aktindsigt afhænger i dag af hvor dokumentet er lavet nu sikrer vi at loven kommer til at gælde på samme måde for al skriftlig kommunikation uanset om den kommer fra et kontor under departementet

kan gives afslag på aktindsigt

at den såkaldte § fire og tyve fortolkes og anvendes restriktivt ordene et tidspunkt og konkret grund

er af § fire og tyve reglen som findes i den brede politiske aftale

af ministerbetjeningsreglen

kunne se sådan ud hvorfor er det så sådan

hvor der var konkret grund til at antage at en minister

ville få behov for embedsværkets rådgivning og bistand

eksempelvis kan man læse at det forhold at pressen udviser en interesse for en bestemt sag ikke indebærer at det uden videre kan lægges til grund at dokumenter og oplysninger

anvendes i bestemte afgrænsede tilfælde helt præcis kan man læse i selve lovparagraffen at folketingspolitikerreglen kun må bruges når det handler om dokumenter

i forbindelse med sager om lovgivning eller anden tilsvarende politisk proces endvidere skal det nævnes

og § syv og tyve dokumenter

i § otte og tyve og § ni og tyve har forrang

og oplysninger om eksterne faglige vurderinger samt om interne

udleveres hvis en borger søger om aktindsigt

følge anvendelsen og brugen af § fire og tyve og § syv og tyve stykke to i praksis efter lovens vedtagelse

på de bekymringer som der fra forskellige sider har været fremsat

og den supplerende politiske aftale som indebærer at der foretages en evaluering af de to omdiskuterede paragraffer

at vi har fundet den rette balance

mellem på den ene side mest mulig åbenhed

inklusive de spirende ideer og de løse tanker

skal kunne tænke frit

fordi man ved at der er en risiko for at korrespondancen mellem én selv og ministeren bliver åben på samme vis kan man argumentere for at embedsfolk pålægger sig selv uhensigtsmæssige begrænsninger

man kan således risikere at embedsfolkene

om for eksempel de faglige svagheder ved en given løsning

en kultur hvor mere og mere kommunikation vil blive skriftlig frem for det åbenlyse alternativ

med den nye offentlighedslov handler om at finde den rette balance mellem på den ene side mest mulig åbenhed

at der bliver lavet god lovgivning

set at embedsmænd som giver god og klog rådgivning ikke har

noget imod at stå ved det de siger ministeren kan have en interesse i at det holdes hemmeligt at

hun har fået bedre rådgivning det medgiver jeg men embedsmændene har vel næppe noget problem

en enkelt ting hvad er fordelen ved at vi ikke får at vide at en kontorchef i miljøstyrelsen har skrevet at man burde orientere ministeren om at der er et problem som ministeren skal handle på i

hvem gavner det at vi ikke får det at vide

og det stadig væk vil være omfattet af muligheden for aktindsigt

den skriftlige kommunikation og den mundtlige kommunikation

vi vil se mere skriftlig kommunikation med den nye lovgivning

jeg synes bliver rigtig spændende når vi skal følge loven og når det er vi også senere skal evaluere

i miljøstyrelsen anbefaler at man giver

den kommende lovgivning kommer til at gælde er det ikke rigtigt at det er sådan det er

at man kan vaske eksterne faglige vurderinger hvide med den her nye lovgivning man kan ikke bare

ekstern faglig vurdering

status som en ekstern faglig vurdering

var afgørende for at solcellesagen blev afsløret og

klimaministeren fik en næse i sidste uge

som bare indeholder en kort beskrivelse af at her er

er det ikke et problem

og muligheden for at vi kan lave god lovgivning og det er uanset hvilken regering der sidder

uanset hvilken regering der sidder og uanset hvilken minister der er tale om og

tv og gense samrådet fra i går morges klokken otte og se hele besvarelsen og hele debatten omkring hvordan ekstraheringspligten og hvordan det er

dokument der starter sagen og hvordan det får stor betydning jeg synes det er vigtigt når der har været sagt

her er tale om en mørklægningslov her er tale om

lukkethed at når vi har taget

i et helt samråd ja så har det vist sig

er er brugt til at afsløre hele sagen det siger journalisten også selv

ekstraheringspligter i forhold til solcellesagen og den her sag jeg kunne bare godt tænke mig at høre

ikke ville ikke være kommet frem for fremtiden er det ikke et problem

vurdering af den her konkrete

de her mange sager der har været

øvrigt i de fleste af sagerne vist sig at ekstraheringspligten virkelig kommer til sin fulde ret

de faktiske oplysninger om de eksterne faglige vurderinger altså de eksterne dokumenter

mener at det kommer fuldstændig til sin ret

taler om hvilke sager der vil komme frem eller andet

som jeg sagde i min ordførertale også har sin berettigelse nemlig

justitsministeren har godt nok en påstand om at hele sagen omkring miljøministeren starter med en ekstern mail som der

omkring § 24 jeg

ekstraheringspligten som er i § otte og tyve og ni og tyve kommer til at virke det er vi uenige om politisk

at vi jo netop får iværksat en evaluering af § fire og tyve hvor vi skal ind og se på lige præcis hvordan

til at virke på det her område kommer den til at virke efter hensigten

det sker om om tre år når loven har virket i tre år ja så går vi ind helt konkret og ser på det her også i forhold til vejledningen

den interne mail er en ren § fireogtyvende ifølge den journalist

omkring næsen til en minister

og ministeriet der lige pludselig er interessante

mails som med den nye offentlighedslov bliver lukket nederst

når vi taler om om vi har fundet den rette balance så er det

sige at vi går ind og ser på det vi får en evaluering af den her lov vi ser

kommer til at virke efter hensigten

der blev diskuteret i går rigtig nemlig ekstraheringspligten

det og det dokument er det helt afgørende jeg vil sige at det som er det afgørende er at

hvor nogle dokumenter ikke vil komme frem og andre vil komme frem som vi kender

mellem at der er mere åbenhed uden for slotsholmen

er mindre åbenhed omkring hvad der foregår på slotsholmen er det virkelig den rette balance det er et kompliceret lovforslag siger ordføreren

at skifte fra de synspunkter partiet havde

hvis det er så kompliceret

som ordføreren lige havde med fru pia adelsteen

når justitsministeren svarer at der er tale om ren § fire og tyve for underforstået her vil der ikke

vil være lukket

der bliver lavet god lovgivning

tilfældigheder som afgør om der kan søges aktindsigt

til at forholde sig til det har en kommission forholdt sig til i syv år det har vi siden to tusind og ni

valget og at socialdemokraterne derfor ikke har noget der minder om et argument

der havde gjort at man havde skiftet holdning

men det er jo sådan at de ministre og departementschefer der har siddet fra midten af nitten firserne og frem til i dag

har omorganiseret rundtomkring i ministerierne

med åbne øjne hedder det vel

fem og firs når man taler om organisatoriske tilfældigheder

arv man nu kaster ud med badevandet

af § fire og tyve er så utrolig vigtig for os

bange for at det her ville udvikle sig til et tagselvbord

nu bliver vedtaget det er så vigtigt for os at vejledningen bliver præcis

så vi kan se om den virker

at man opretter styrelser der kan være økonomiske og fysiske hensyn pladshensyn og andre hensyn der gør det men skal det have betydning for muligheden for at søge aktindsigt

retten til aktindsigt dagen før grundlovsdag altså dagen

at vi alle sammen skal ud i fædrelandet og holde store flotte taler om det danske demokrati og hvor godt det er danske værdier og at vi har et godt parlamentarisk system hvor man kan søge indsigt og så videre

et lovforslag der begrænser retten til indsigt det er da paradoksalt nu har den her diskussion jo stor risiko for at blive meget teknisk og

debatteret med udgangspunkt i eksemplet om solcellediskussionen jeg kunne nævne et andet eksempel jeg gerne vil spørge ordføreren om nemlig

i debatten på forskellig vis at her har vi at gøre med en sag som med stor sandsynlighed ikke var blevet afdækket som den er blevet afdækket

om hun er enig i at der er meget der taler for at den sag ikke var kommet for dagens

er med en skattekommission nedsat som jeg går ud fra

at der er meget der taler for at den skattesag ikke ville have resulteret i en skattekommission og deraf følgende diskussion om

aktindsigt generelt når vi ser det ud fra en generel betragtning

at her kommer der til at være mere åbenhed ud fra en generel

være mulighed for at få aktindsigt og få indsigt i den offentlige forvaltning på langt flere områder

nemmere end det er i dag i forhold

at undersøgelseskommissioner jo

afgørende i den her diskussion for det

når vi

undgå også at tale om om undersøgelseskommissioner tale om ombudsmanden tale om rigsrevisionen tale om statsrevisor

ville have vanskeliggjort muligheden for at få afdækket skattesagen og dermed det der har resulteret i en skattekommission nu går jeg

talsmand for et parti der er meget glad for at der sidder en skattekommission

den nuværende regering der kæmpede for at der skulle nedsættes en skattekommission

accepterede og støttede at det gjorde man så for at få tingene afdækket men det kom vel på baggrund af en aktindsigtsanmodning blandt andet i en kalender som så fik sagen til at rulle og diskussionen til at rulle med det resultat at der nu sidder en skattekommission er ordføreren enig i det og er hun enig i at det havde man ikke haft mulighed for med de nye regler

jeg vil rigtig gerne kommentere

det som jeg synes der også er rigtig vigtigt i spørgsmålet nemlig spørgsmålet om undersøgelseskommissioners opgave

skriftlig kommunikation i den offentlige forvaltning

en undersøgelseskommission bliver nedsat og det vil de blive i fremtiden i det øjeblik en ombudsmand går ind i en sag

og folketingets parlamentariske kontrol af regeringen kommer til sin fulde ret

er kommet frem på grund af de nuværende regler og som ordføreren mener

talt med en embedsmand som har fortalt mig om et helt konkret eksempel

om konkrete eksempler for

af enkeltsager jeg synes det er vigtigt at vi finder balancen og at vi diskuterer det som man har diskuteret også i offentlighedskommissionen

mellem på den ene side mest mulig åbenhed og på den anden side hensynet til god

med et konkret eksempel

komme med et tænkt konkret eksempel jeg jeg håber at både socialdemokraterne og ordføreren er enig med mig i at det ikke er embedsmændene der beslutter hvilken politik der føres i danmark det er politikerne og det er socialdemokraterne der nu siger ja

en lov som begrænser åbenheden i danmark modstanderne af den her lov er kommet med masser

konkrete eksempler på steder hvor det vil være et problem

at den socialdemokratiske ordfører ikke

at de nuværende regler

til at være mere tilbageholdende med faglige input

tænke frit på papir

at korrespondancen mellem en selv og ministeren bliver åben

og som vi ved skal være offentlige så kan man skrive på en anden måde

at argumentere for at embedsmænd

begrænsninger i forhold til indholdet og formen af rådgivning på den måde som det er i dag

et frirum for et fortroligt rum

at ordførerne for japartierne til offentlighedsloven også kommer op i dag for det giver jo os lejlighed til at stille spørgsmål

os der sådan er lidt skeptiske en gang imellem kalder vi det

modstandernes dansk folkeparti enhedslisten og liberal alliance

som fremsat tilbage i februar ja egentlig

borgere der rent faktisk har fundet det vigtigt nok at protestere mod denne lov

bemærkelsesværdigt i to tusind og ti fremsatte den daværende vk regering forslaget socialistisk folkeparti var

sagde ved førstebehandlingen i to tusind og ti

udtrykket elastik i metermål har været brugt med hensyn til § fire og tyve

og i to tusind og ti sagde

er vores opfattelse

til ministerens behov for fortrolig rådgivning på bekostning af kontrollen med og tilliden til forvaltningen socialdemokratiet var imod i to tusind og ti

som hun så lovforslaget var det fuldstændig uacceptabelt

savnede enhver begrundelse

kom samtidig med ministerposten men man kan jo godt få det indtryk

at i starten af oktober sidste år blev det offentliggjort at regeringen havde indgået en aftale med venstre og konservative om en ny

fra justitsministeren var og er at aftalen mellem regeringen venstre og konservative har præciseret præciseret § fire og tyve så kritikken bliver imødekommet venstres ordfører herre jan e jørgensen mener dog at der kun er tale om små kosmetiske forskelle mellem udspillet tilbage i to tusind og ti og aftalen om den nye offentlighedslov og i information den fjerde oktober sidste år giver justitsminister morten bødskov ham ret

at justitsministeren kan gå fra udtalelser i to tusind og ti om at § fire og tyve for ham savner enhver begrundelse til nu at være fortaler for §

som har siddet i offentlighedskommissionen udtrykker stærk bekymring over aftalen som han mener vil øge risikoen for at danskerne ikke får den fulde sandhed om de politiske beslutningsprocesser

siger direkte at aftalen betyder at medierne og offentligheden fremover må nøjes med det

aftalen indgået

der forringer muligheden for aktindsigt i ministerierne og hvis man som justitsminister rent faktisk mener at aftalen præciserer § fire og tyve hvorfor i alverden forsøgte man så ikke at sælge aftalen til de tre partier der i dag stemmer nej man skulle

at man rent faktisk har lavet

og et rigtig godt stykke a

var vist det man formåede at hvor man ligesom fremlagde et endeligt resultat

at uanset at man selv synes at man har fundet de vises sten så var man ikke interesseret i

for at sælge den vare

er ikke ændret hvilket herre jan e jørgensen fra venstre har bekræftet

af samme årsag holder vi i dansk folkeparti også fast i den holdning vi havde tilbage i to tusind og ti

ikke kosmetiske ændringer kun indholdsændringer derfor siger vi selvfølgelig nej til lovforslaget må jeg så slutte af med at sige offentlighedsloven er jo en form for grundlov for befolkningen medier og folketing hvis formål er at give mulighed for kontrol

fem og firs

så får vi altså i folketinget

skal sætte sig ind i og forstå en meget kompliceret lov se hvilke begrænsninger den giver se hvilke udvidelser den giver og i det hele taget forstå hvad det er der sker og det er der fire måneder til

man måske netop opfordre til at

kan diskutere om behovet for ændringen

give folketingsmedlemmerne langt bedre tid problemet omkring fremlæggelsen her er jo også at da venstre

altså ikke mulighed for de partier der havde spørgsmål

dem før loven blev fremlagt og det vil sige at tiden

indtil det passede regeringen at fremlægge sagen i februar før vi havde mulighed for at stille spørgsmål det viser med al tydelighed at man lukker og ikke

ministrenes kalendere jeg vil også godt fortælle at jeg brugte aftenen i går på at gå ind på åbenhedstinget som det vist hedder

juni måned den var vi jo ligesom kommet ind i og det er endnu ikke offentliggjort

hvilket jo helt klart var en aftale i åbenhedsaftalen nemlig at man skulle se hvad ministre havde af offentlige arrangementer

hvis man går ind i nuværende måned så er vi tilbage i maj og det gælder samtlige

i ministres kalendere hvad mener dansk folkeparti mener dansk folkeparti det man har

dansk folkeparti noget andet end det man har indgået

to tusind og ni har man indgået et kompromis

ministrene så skal lægge deres officielle

indeværende måned jeg vil bare sige igen jeg var inde at tjekke samtlige ministeriers kalendere i går

og der er ikke nogen af ministerierne der har lagt juni måneds officielle arrangementer ud så man

gå til sverige for at se hvor udenrigsministeren er det er jo

jeg husker og sidst jeg kiggede efter

det tror jeg gør sig gældende hvert år

huske tilbage og når jeg spørger om det her

haft fire måneder til at behandle det her spørgsmål

to tusind og ti og at den debat der var dengang var så langstrakt

nåede at få forslaget igennem inden der blev udskrevet folketingsvalg

så kommer der et nyt lovforslag som også har givet anledning til meget lang debat så det med at man kun har haft fire måneder

konservative og venstre men påstanden kommer fra

nu er præciseret at det lovforslag

tror jeg folketinget i det hele taget får problemer med at lave lovgivning

som det her aldrig men lad mig spørge om noget helt andet er det ikke korrekt at uanset om man fastholder den nuværende lovgivning eller vedtager

det være sådan at eksterne dokumenter vedbliver at være eksterne dokumenter uanset om man sender dem videre internt så man kan altså ikke lægge røgslør ud man kan ikke mørklægge sager man kan ikke forhindre aktindsigt bare ved at sige nu bruger vi det her dokument til betjening af ministeren eksterne dokumenter er

den næse der blev givet til en minister i sidste uge

påstanden om at det er en ekstern mail der starter den sag den mener vi grundlæggende er forkert

fleste tilfælde vil jeg sige hvilke spørgsmål man stiller det der er interessant når man kontrollerer magten er jo hvad der foregår inde bag murene og det vil sige

de folk som blandt andet har stået bag den her famøse underskriftsindsamling mod loven jeg deler ikke deres kritik

engagement og flid har jeg i allerhøjeste grad bemærket

det seneste stykke tid

nogen tvivl om faktisk så populister er der nok

nogen der kan beskylde os for at være jeg må sige at smule forundret over hele debatten om lovforslaget her jeg synes især

store misforståelser

og

og det afspejles allerede i den nuværende lov

alles skyld en gang til det fortrolige rum eksisterer allerede i

og det er jo ganske enkelt heller ikke sandt det er jo en mindre opdatering af det fortrolige rum

at ministeren modtager politisk rådgivning og så videre ikke når en minister træffer afgørelser indgår kontrakter

tilsynsopgaver og så videre og

de ændringer

vi synes der ligger saglige og gode grunde

både at udvide mulighederne for aktindsigt på en række punkter

at lukke ned for muligheden for aktindsigt

er ikke konstrueret natten over i justitsministeriet de er gennemarbejdet af en kommission

rum til ministeren det skriver man selv i betænkningen

det er leve med lukkethed i departementet men når

til ministerens kommunikation med en fuldmægtig i departementet

ministerens kommunikation med en fuldmægtig i en styrelse

det er ideen bag den nuværende lov fra nitten fem og firs

fordi man har noget skjule det handler

ministerens mulighed for at tænke store tanker lave vilde beregninger være uenig med sine regeringsfæller uden at det nødvendigvis skal refereres i en avis efterfølgende og det handler om at sikre vores neutrale embedsværk

risiko for at de vil blive stillet op imod deres minister gennem pressen jeg har det altså bedst med

har et embedsværk som over for den til enhver tid siddende regering tør sige til ministeren

i forhold til økonomisk ansvarlighed eller hvad det nu kunne være

at sikre dokumentation

uanset hvordan vi laver reglerne

folketinget ombudsmanden rigsrevisorerne statsrevisorerne undersøgelseskommissioner og i yderste konsekvens også domstolene når disse instanser går ind i en sag

aktindsigt og så videre problemet er

borgere og journalister kigger nærmere på hvordan mulighederne kan bruges for det har man så sandelig ikke fået oplyst meget om gennem pressen

måske fordi det både er svært som politiker og som journalist i korte termer at forklare hvilke muligheder det giver når det subjektive identifikationskrav som det så pænt hedder

om lovforslaget som det foreligger og det skal være de sidste ord

og folketingets muligheder for kontrol og undersøgelseskommissoner kunne erstatte

kan de her andre muligheder for kontrol

og den fri og kritiske presses

aktindsigt i sager og afsløre

risiko for at der ikke eksisterer dokumentation for de ting der måtte ske i vores forvaltning og

undersøgelseskommission eller ombudsmanden eller rigsrevisionen går ind i en sag så kæmpestort problem

rigsrevisionsundersøgelser

en eller anden sag for eksempel den skattekommission der sidder lige nu i med skattesagen det var jo

den fri og kritiske presses mulighed for at kontrollere magthaverne gennem aktindsigt

kan bekræfte at ombudsmanden jo har sagt til retsudvalget at det hænder ganske

af egen drift tager en sag op på baggrund af omtale i pressen

på ingen måde er det samme kontrolsystem

det er da et faktum kan man sige langt hen ad vejen men vi lukker jo

rigtig mange på i den her debat hvis det var tilfældet

for alvor et problem jeg mener ikke at de

på at der er rigtig mange udvidelser i samme omgang som faktisk også gør

vi var i gang med at diskutere nu der blev sagt tak for kampen og hvilket slag der blev vundet og hvem der vandt hvad altså undskyld mig jeg håber at de radikales ordfører ved at vi faktisk diskuterer en forholdsvis alvorlig sag nemlig at regeringen i samarbejde med højrefløjen er i gang med at begrænse offentlighedens adgang til at få informationer om hvad der foregår i regeringen

pjattet tilgang at have til et ret alvorligt emne

er kommet med en masse konkrete eksempler på hvorfor den her begrænsede adgang til informationer er et problem men det er ikke lykkedes mig at

en fortaler for den her nye offentlighedslov til at komme med et konkret eksempel på informationer der er kommet frem på grund af de regler vi har i dag og hvor det er et problem

en lov som er så vigtig som den her

og det gør vi nødvendigvis heller at imødekomme fru johanne schmidt nielsens spørgsmål

at jeg i stedet for griber knoglen og ringer eller mødes

mails bare ikke er et arbejdsredskab jeg kan bruge i samme omfang

men jeg synes sådan set det er fair nok at man også som ordfører kan

e mails i et moderne demokrati

som har lyst til at grave i det her

kan man fra regeringspartiernes side fra venstres side fra konservatives side komme med som eksempel på hvorfor det er nødvendigt at begrænse

der er kommet frem og som ifølge de radikale ikke burde være kommet frem

som de radikale ikke mener burde

gør at vi bare omgår det her

aktindsigt som gør det mere besværligt for mig som radikal ordfører at udøve den

forstå når jeg ser på resultaterne af den kommunikation at man ønsker at det bliver holdt hemmeligt men kunne herre jeppe mikkelsen ikke nævne et konkret eksempel på at det er gavnligt for befolkningen for offentligheden

jeppe mikkelsen kan kommunikere hemmeligt med justitsministeren

sin indflydelse gældende ingen tvivl om det og at man kan udveksle informationer og så videre

en hemmelig kommunikation af samme grund kan vi ikke få tallene

have hemmelig kommunikation med ministrene

mikkelsen misforstår det her

det her er lovgivning som er lavet af hensyn til herre jeppe mikkelsen og det radikale venstres bekvemmelighed i kommunikationen med ministre

handler om at menneskene i det her land

ting er enige om at folketinget ikke skal

at det kun er undertegnede som ønsker at begrænse nogle områder

en illusion men jeg mener sådan set at offentlighedsloven kommer rigtig rigtig mange danskere til gavn ingen tvivl om det og også behovet for fortrolighed som en minister har

sin minister og sige

kommet i nattens mørke tror jeg at ordføreren sagde til gengæld er det

ordføreren har nu under førstebehandlingen han var fraværende

men ikke talt om

men hvilke argumenter

at være en af lovens argeste modstandere

nærmest at lyde mere jubeltilhængeragtig end den socialdemokratiske

her sag er især den præcisering der ligger af § fire og tyve

har vi sat os ned efter valget i den radikale gruppe

og det er afgørende for os vi synes at der er fundet en god balance mellem de to hensyn

alliance jo skriver at man anerkender at der er et behov for fortrolighed også for en minister spørgsmålet

set det vi sidder og diskuterer herinde ikke om der skal være fortrolighed

har en rimelig god forbindelse

til en del medlemmer af den radikale gruppe og det er klart min fornemmelse at der sidder indtil flere som har meget svært ved at se sig selv i øjnene med det de kommer til at skulle stemme

man har siddet i en rundkreds og det er meget hyggeligt og hvad ved jeg hvad er det for argumenter der har gjort

gået fra at være en af de største modstandere af loven til nu at være en af de mest

i sin tid blev fremsat af vk regeringen

der var et behov for

have præciseret ordlyden i paragraffen

så det har været meget afgørende og så er det korrekt

radikale gruppe og drøftet det her spørgsmål

fire og tyve og så § syv og tyve stykke en nummer to hvis vi skal være præcise

indblik i herre jeppe mikkelsens proces

at de radikale har sagt nej til de ændringsforslag der er

en sætning fra bemærkningerne om

i lovforslaget har gjort det store udslag for at man nu kan stemme for

så forstår jeg ingenting

syv og tyve stykke en nummer to

og ikke af hensyn til befolkningen jeg troede rent

argumenter det tør en embedsmand ikke hvis vedkommende bliver sat mellem pressen og ministeren altså hvis det i pressen kommer frem at embedsmanden har

det er da også i befolkningens interesse

og som lige præcis kan holde fast i noget saglighed sådan at når nogen løber helt løbsk i økonomisk uansvarlighed eller løber helt løbsk i forhold til retssikkerhed ja så er der nogen til at trække i bremsen det synes jeg

tak for det vi står

vedtage forhåbentlig

ny offentlighedslov for danmark

som på en række punkter seks og tyve for at være helt præcis udbygger offentligheden og ja det er også

har haft en lang og offentlig debat

finde ud af at offentlighedsloven har været nævnt tre tusind og seksten gange i aviser på nettet og på tv jeg synes

det vidner om at debatten har været grundig og jeg tror også man kan sige at vi har været vidt omkring rigtig mange har taget stilling til lovgivningen

som vist tæller firstusind stemmer på nuværende tidspunkt jeg synes faktisk

er en styrke at vi kan have den slags grundig debat i danmark det vidner om en høj grad af demokrati og det er grundlæggende at vi har et demokrati hvor det er muligt at kontrollere magthaverne det synes jeg også at der stadig væk er gode muligheder for selv om jeg er klar over at der er nogle der vil mene det modsatte jeg skal ikke stå og repetere

det synes jeg er andre af mine kollegaer der har gjort grundigt men jeg vil dog nævne at

lovforslaget har været i høring enhedslisten har sågar lavet en høring og retsudvalget har

flere samråd ligesom der har været et hav af spørgsmål til ministeren om

og det fortjener naturligvis at blive belyst rigtig godt

det politiske flertal rent faktisk har lyttet til frygten for at loven vil blive en slags gummistempel til at undtage hvad som helst fra aktindsigt vi har strammet op på ministerbetjeningsparagraffen så det bliver tydeligt hvad der skal til for at undtage et dokument vi ønsker at det skal være snævert vi har også lovet at sende vejledningen til lovforslaget i høring fordi vi ønsker det skal være tydeligt for brugerne hvordan den skal forstås og det er faktisk

tilføje i den her sammenhæng at jeg forventer at både borgere og presse tester den nye lov gennem klager til ombudsmanden så snart de

formodning om at noget ikke er efter bogen det er faktisk vigtigt ikke bare fordi det vil være et grundlag for evalueringen og dermed for eventuelle ændringer

ske unødige indskrænkninger jeg synes det er helt fair at diskutere de paragraffer som moderniserer offentlighedsloven men man skulle indimellem tro at det var noget som vi aftalepartier havde fundet på i en sen og skummel nattetime for at skjule magtmisbrug det er ingenlunde tilfældet ændringerne er fagligt begrundet og først og fremmest

er de kommissionens det er ikke noget argument i debatten for vi kan alle sammen blive klogere men jeg synes faktisk det er tankevækkende at nogle af kommissionsmedlemmerne tilsyneladende ikke længere vil bakke

men faktum er

en mindretalsindstilling da de lavede betænkningen og det kan man altså ikke tolke anderledes end at de på daværende tidspunkt var enige i det der nu er lovforslaget åbenbart kritiske dele

blive sværere at få has på nogle sager fremover

godt advare imod at sige at det er det eller det bestemte dokument der får en sag til at rulle jeg tror der kan være mange veje til det og det er min klare indstilling at magtmisbrug hvis der er foregået noget sådant skal frem jeg synes også at efterprøvning har vist at der er flere af de sager som man faktisk

frem det gælder sagen om overbetaling af private sygehuse

solcellesag som vi har beskæftiget os med i den her uge og det viser bare at det her

at vi ikke ønsker at dårlige sager skal frem

foldet mere ud jeg synes

de borgere som har skrevet til mig om deres energiselskaber ja de kan nu

og dem der i øjeblikket er trætte af metrobyggeriet

set også kunne komme til at kigge dem i kortene det synes jeg er konkrete forbedringer for borgerne som også får en mulighed for klageadgang og lettere adgang til at søge det bliver nemlig lettere at søge forstået på den måde at man nu kan bede om dataudtræk og har mulighed for at søge på et tema i solcellesagen ville man så bare kunne have bedt om at få alt materiale

og så ville man nemt være kommet frem til det resultat som journalisten endte med

siges rigtig meget mere om det her lovforslag men jeg er sikker på at vi om lidt får en meget grundig debat om sfs position i forhold til

det vil jeg afvente

sig gøre jeg kan love sfs ordfører at det stadig

også hvis sf ministre gør sig skyldige i magtmisbrug men hvorfor skal

rigtig mange veje når vi nu laver en ny offentlighedslov

er det jo fordi der sidder en kommission som har lavet nogle fagligt begrundede argumenter for lovgivningen og det er det der er sagens kerne loven er ikke lavet for at mørklægge processen

havde fremlagt ville mørklægge tingene jeg har det også sådan at når en journalist ringer til mig og siger nu har jeg fået dokumentation for at ministeren var informeret

afgørende for at sagen ruller det vil han jo ikke kunne gøre fremover og hvad er fordelen for borgerne for demokratiet ved at man ikke kan hente den slags informationer fremadrettet

vil man sådan set også kunne få efter den nye offentlighedslov en af de rigtig gode ting ved den nye offentlighedslov er at man sådan set kan tage på fisketur man kan søge på et tema eller få aktindsigt

solcelleloven og så vil man hurtigt kunne komme ned i den her problemstilling

som egentlig var undtaget fra aktindsigt men hvor der var ekstraheret det vil sige

de faktiske oplysninger hvor der lige præcis stod noget om jeg kan huske formuleringen at loven kunne omgås så der er mange ting der ville blive nemmere i den her sag med den nye offentlighedslov den giver faktisk nogle muligheder i forhold til den her sag og det synes jeg

stillet i sagen om solcellerne der snakkes ikke om en ekstern mail der snakkes om en intern mail mellem energistyrelsen og ministeriet som justitsministeren i går bekræftede ville være undtaget fra aktindsigt det er den

alle ordførerne hvis man holdt op med at tale uden om

at de ville arbejde for at fjerne de dele af offentlighedsloven som indskrænker demokratiet

det var sfs politik

politik der ville blive ført ud her i folketinget

forklare pernille skipper det jeg synes vi havde godt landsmøde og jeg synes

ære og respekt for spørgsmålet

jeg sige at det er forhold som angår sf og

jeg synes der er gode ting i offentlighedsloven og der er også ting som er udfordringer det er sådan set dem som

landsmøde adresserer dem har jeg arbejdet med hele tiden

har meldt mig ind og det kommer heller ikke til at ske efter i dag

at det er

derfor bakker vi selvfølgelig offentlighedsloven op

sagde at man egentlig fremsætter det her

at man altid skal følge en kommissions anbefalinger

det sådan lidt det overordnede principielle

men det er vel ikke kun anbefalinger vi laver love på herinde vi laver dem vel også for borgerne en af de styrker der

sikre at det formål der er med loven bliver overholdt

har haft den tidligere ombudsmand for bordenden det er foregået over rigtig lang tid

den politiske afvejning at der var behov for at stramme op for ministerbetjeningsreglen fordi vi faktisk er optaget af

der ikke er mere end højst nødvendigt der skal undtages fra aktindsigt det skal være meget præcist vi vil gerne have at det

er snævert derfor lavede vi nogle

selve paragrafferne dér og vi har også bebudet at der kommer en evaluering

vel bekræfte at der altså også var dissens i offentlighedskommissionen

man tidligere havde været enige hvor der lige pludselig kom nogle udtalelser fra nogle

meget komplekse område

hopper man på ministervognen på embedsvognen

mindretalsindstilling fra et kritisk mindretal

som kommissionen lagde frem og det kan man jo ikke tolke anderledes end

den offentlige debat har så nok taget en drejning

og man har syntes at det har været lidt svært

det kan man sådan set respektere for alle kan jo blive klogere men jeg har svært ved at tolke det anderledes end at man faktisk var enige

vil så gerne høre sf fortælle i hvilken situation

mener det har været et problem at informationer er kommet ud til offentligheden på grund af de nuværende regler informationer som sf ikke mener burde være kommet ud til offentligheden

hvad der foregår i staten så vil sfs ordfører ikke nok komme med et enkelt eksempel på at der er kommet informationer ud til borgerne

og det handler jo om at sådan et eksempel er utrolig svært at give da embedsværket jo

at give den faglige rådgivning

kan havne på forsiden af ekstra bladet så derfor kan der ikke gives sådan et konkret eksempel men jeg kan berolige fru johanne schmidt nielsen med at

ikke for meget at forlange at vi her i folketinget og de borgere der følger med i debatten

eksempler

er at indskrænke åbenheden i danmark

borgernes adgang til informationer om hvad der foregår

jeg bliver da bestemt ikke af at

sfs ordfører siger at eksemplerne findes

man anerkender at der er behov for faglig rådgivning af ministeren allerede i dag det foregår internt i et ministerium men det forhold at man organiserer sig anderledes i dag end i nitten fem og firs

gamle offentlighedslov blev til har medført at det er en tilfældighed at der er aktindsigt i ting fordi de

derfor er der behov for det her nye udvidede fortrolige rum ja vi anerkender jo

behov for det her faglige rum i dag det eksisterer allerede

frem under en forhandling dem går man sådan set ikke ud og

sf er en del af regeringen det her er regeringens politik

man nu har aftalt så man er blevet snydt fra morgen til aften fra ende til anden hvorfor indrømmer man det ikke bare når selv ens egne medlemmer appellerer til en for at gøre noget og så prøver man

man har droppet sine egne synspunkter og lagt sig

det er sådan at der er blevet strammet op i ministerbetjeningsreglen det er vi sådan set vældig tilfredse med det forhold at pressen begærer aktindsigt

i noget kan ikke begrunde at en aktindsigt skal afvises ministeren skal have brug for det konkrete dokument på det tidspunkt hvor det udveksles det står nu klart og tydeligt og det betyder at vi kan undgå at det at det her forvaltes upræcist der kommer

vi er meget optaget af at det her lander rigtigt og vi sender vejledningen i høring så jeg synes at der er mange gode

middagspause om en times tid da jeg kan forstå at nogle ordførere har et ønske om det jeg tror ikke at

en enkelt privatist og justitsministeren

jeg vil forsøge at afvikle debatten om dette spørgsmål før middagspausen jeg kan bare ikke garantere det men jeg kan garantere at der ikke bliver afstemninger før pausen og at pausen bliver kort værsgo fru pernille skipper

vores demokrati og vores stolte traditioner

har været for hård og har været fordrejet

sådan i et demokrati at det at stemme hvert fjerde år er én ting

det er lige så vigtigt at vide hvad der foregår som det er

problemet og det er derfor at vi også diskuterer demokrati

så pinligt for mange af de medlemmer af folketinget som skal holde grundlovstaler i morgen at de lige har stemt det her igennem i dag

eksempler på en række konkrete sager

ville være kommet frem hvis det her lovforslag som vi behandler i dag havde været vedtaget

skattesagen hvor der sidder en kommission lige nu og undersøger om der begået embedsmisbrug

dele af farumsagen

folketinget måtte give ham en næse for ikke i tilstrækkelig grad at informere på trods af diskussioner og e mails frem og tilbage

er den god nok den afgørende e mail i den sag

ville være undtaget fra aktindsigt

nu skal jeg sige det igen så justitsministeren hører det

jeg ved at han bliver ked af det hvis man ikke husker at nævne at der også er en række sager som ville have været kommet frem og hvor justitsministeriet siger ja

være aktindsigt i for fremtiden det ikke mange af dem der er også en hel del

justitsministeriet siger det kan vi faktisk ikke helt svare på

på om det her er omfattet af lovforslagets adgang til aktindsigt

enormt meget kritik i løbet af den her debat

som jeg hæfter mig ved

den internationale organisation organisationen for sikkerhed og samarbejde i europa

det er en organisation

at vi hver eneste år

fra regeringens side at ignorere den fuldstændig

medier forbund repræsentanter for offentligheden redaktører for store medier

fremtrædende medlemmer af alle partierne der har kritiseret det

som har skrevet under på en underskriftindsamling og taget aktivt stilling til det her

formentlig er der mange flere der har gjort det også uden at skrive under

og enhedslisten

forstå hvorfor man har forskanset sig i den her debat hvorfor man ikke har ønsket

ordentlig indholdsmæssig diskussion af det og jeg

vi har diskuteret det meget og at vi har diskuteret det længe når man hører

i dag og sige at det har været hårdt

som om den har været lidt for sort hvid

hvor den nugældende åbenhed har været et problem

gammeltoft hansens navn enormt mange gange og ja vi

men det er altså ikke et indholdsmæssigt forsvar for

jo nå det endnu der kan nå at komme et indholdsmæssigt

for den her lov

allermest ærgerlige ved at man ikke har haft en ordentlig indholdsmæssig

det her er at i min optik må udgangspunktet være åbenhed jeg synes

i enhedslisten liberal alliance eller dansk folkeparti som skal forsvare hvorfor vi ønsker åbenhed

i et demokrati at man starter med at være åben omkring processerne

og hvis der så er noget man kunne finde på skulle være undtaget for offentlighedens adgang til at følge med ja så skal man da have en knaldhamrende god begrundelse

har vi ikke fået i den her

blev stemt ned men også dem som i dag

jeg er især ked af det fordi

det er fuldstændig rigtigt som flere ordførere har sagt

kunne være have været interessant hvis vi havde brugt tid på at diskutere hvad tematiseret aktindsigt egentlig får

det kunne især være interessant at diskutere alle de her tekniske ændringer og om de egentlig er udtryk for øget åbenhed eller ej

masser i det her lovforslag

mange samråd hen over mange forskellige elementer så vigtigt

gennemført inden sommerferien det får de så så når

af debatten det må jeg sige men hvis man havde stemt de ændringsforslag igennem som faktisk undtager de værste tidsler ja så kunne vi måske

ansatte skal kunne forberede sager uden frygt for at deres foreløbige tanker offentliggøres der skal være plads til at tænke at tænke forkert og drøfte sager med kollegaer under forberedelsen uden at risikere at ideer og skitser

det skal være sådan at en ansat i et ministerium der har fået en sag på sit bord roligt kan sende en stribe mails rundt til kollegaer i andre ministerier og styrelser for at få gode ideer beskyttelsen af embedsmænd og deres adgang til uofficiel samarbejde vejer således tungere

var det justitsminister morten bødskov var der ruslands ministerpræsident vladimir putin

oluf jørgensen det er mit umiddelbare har

lidt tid tilbage og jeg kan høre at vi skal

snakke om dissenser i offentlighedskommissionen

jeg da lige benytte lejligheden til at sige

at der ikke var dissenser i forhold til de to mest omdiskuterede paragraffer

næsten halvdelen af kommissionen var i dissens om § syv og tyve nummer to der handler om udveksling af dokumenter mellem folketingsmedlemmer og ministre og det var alle

det samme mindretal har sagt

hvordan justitsministeriet vil bruge

støtte så ja

heldigvis er blevet klogere og man kunne håbe

journalisthøjskole der sagde det og det rammer vel i og for sig meget godt ind hvorfor der er et behov for § fire og tyve som

inklusive mediernes repræsentanter

enhedslisten om er

se bort fra den konkrete udformning af paragraffen og så videre

det overordnede synspunkt og det overordnede argument som oluf jørgensen giver udtryk for at der skal være den her mulighed for at udveksle tanker internt i et ministerium og dets styrelser er det egentlig ikke et meget fornuftigt og meget godt argument

det det kan jeg medgive men det skal ikke være et ubegrænset rum og det skal være så lille

så længe vi står i en situation hvor det her frirum

er et imaginært frirum fordi man på ingen måde har kunnet konkretisere

kan jeg da bestemt ikke støtte at man lukker

hele udviklingen omkring centraladministrationens organisering for mig at se ikke en undskyldning for at lukke yderligere ned men en undskyldning for at

en diskussion af hvor kunne åbne yderligere op og hvis man synes det er kontroversielt så siger jeg det gerne en gang til ja enhedslisten ønsker at vi

vi har haft igennem lang tid det gør mig ikke så meget at skulle lægge ryg til den slags ord for jeg er jo vant til at blive kaldt ultraliberalist og ekstremist og hvad ved jeg så vulgærdemokrat tager jeg så også gerne på mig når det nu

og liberal alliance har den holdning at man lukker for meget ned med det forslag til ny offentlighedslov som regeringen og venstre og konservative har aftalt derfor har vi forsøgt gennem argumentation ændringsforslag spørgsmål samråd og meget mere at overbevise flertallet om at de skulle besinde sig overbevise flertallet om at de måske ikke havde grund til at være så skråsikre på at det var en god idé at lukke ned

overbevise flertallet om at man måske godt kunne give

lidt mere tid appellere til justitsministeren om at udvise samme respekt for folkestyret som daværende justitsminister erik ninn hansen gjorde i nitten firserne

og tilbage og lade retsudvalget arbejde videre med de tvivlsspørgsmål der var opstået vi har spurgt

på en række sager vi har set en justitsminister der hoverende

dog ikke er alle steder vi lukker ned

noget at komme efter

som enten helt eller delvist

nitten en og tyve fire og tyve fem og tyve syv og tyve ni og tyve en og tredive tre og tredive fem og

er nuancer i det her der er ting der ikke vil komme frem der er ting der ville komme frem

ting hvor noget ville være kommet frem og

skulle måske overholde de ting vi sagde til vælgerne før valget bare på et enkelt område endda et af dem hvor man havde flertal i folketinget for sin politik det er jo også usædvanligt men det var der faktisk men regeringen var åbenbart så vænnet til at man ikke kunne lide at få sin politik igennem så man ikke ville benytte sig af det flertal der rent faktisk var til stede i folketinget

i venstre og konservative selvfølgelig

i den her sag det er sådan at vi hørte venstres energiordfører

gjorde så meget at man lukkede ned med den her lov

kunne finde frem til sagerne

at tænke på et afsnit af danskernes yndlings tv serie matador

ganske få ruller

en ophidset herre arnesen meddeler hende at en god sælger altid kan få en kunde til at vælge en fin metervare damernes magasin går ned og overtages af omegnsbanken kort efter og det er lidt det samme med argumentet fra

kan man ikke bare sige at en god journalist altid kan finde frem til hvad som helst lige meget hvilken lovgivning vi laver herinde det har faktisk betydning hvad vi laver

en og halvfjerds til lovforslag l to hundrede om forsvarsloven

venstre er bekymret for

en ordning om orientering af folketinget som led i den parlamentariske kontrol inden for forsvarsministeriets område for dem der ikke forstod hele pointen i første omgang bare rolig den meråbenhed der eventuelt måtte komme på forsvarsministeriets område får ingen absolut ingen betydning for de øvrige ministerier

har været bekymret for åbenheden i forhold til forsvaret men jeg er stadig væk ikke helt sikker på om spørgsmålet og svaret

til spørgsmål en og halvfjerds i l to hundrede skal forstås som en bekymring

venstre i forhold til manglende øget åbenhed eller en beroligelse af at det dog ikke bliver så åbent endda

så har der været diskuteret rigtig meget om § fireogtyvende det er jo sådan

som den nuværende regering er kommet med jeg har forstået at det har været afgørende for socialdemokraterne sf og det radikale venstre at man har fået denne ændring jeg har også forstået at ordførerne for venstre og det konservative folkeparti har været stærkt beroliget af at det ifølge ministeriet ikke har nogen indholdsmæssig betydning at man har lavet

hvem tror vi mest på i det spørgsmål tror vi mest på venstre og konservative eller på de nuværende regeringspartier

jeg tror at hvis vi lader det afgøre

vil folk sikkert hurtigt dele sig efter politiske anskuelser og det ville alligevel være for nemt så derfor synes jeg at vi i al retfærdighed skal sige at justitsministeriet er enig med venstre og det konservative folkeparti og ikke med regeringspartiernes ordførere så lad os gå ud fra at det er justitsministeriet og dermed venstre og de konservative

herre lars barfoed som justitsminister præsenterede

som den nuværende minister har lavet dermed falder ethvert argument for at socialdemokraterne socialistisk folkeparti og det radikale venstre har foretaget

argument de havde passede ikke det var ikke gyldigt det var forkert så der er andre grunde og dem kan man motivforske i og det er der blevet gjort så rigeligt så jeg tror at jeg i al venskabelighed

vil undlade at gøre det men jeg vil ikke undlade at nævne at især i sfs og det radikale venstres bagland har der været en kæmpe modstand

for de har jo kæmpet for at få folk i folketinget der skulle bekæmpe dette

i stedet endte de med at få folk i folketinget der sørgede for

vil knytte en enkelt bemærkning til tidligere justitsminister erik ninn hansen

fået på grund af tamilsagen

må man jo nok leve med

sagde da man behandlede offentlighedsloven

firserne at han ikke håbede at det var sidste gang man åbnede mere op

er kommet nogle småforbedringer hist og her hvis ellers det er forbedringer

bliver der mindre åbenhed end der har været hidtil det synes vi i liberal alliance er en

men den mest triste dag er måske ikke engang i dag hvor man stemmer det dårlige

de dage vi aldrig kommer til at opleve med de skandaler den fusk og de fejl der fremover ikke vil blive afsløret liberal alliance stemmer nej

vil ministre og regering kunne skjule alt for offentligheden dommedagsprofetier det har ikke skortet på

hvad den her offentlighedslov går ud på

nogle der har givet udtryk for at grundlovens fædre ville vende sig i deres grav hvis de kunne opleve det der sker i dag dommedagsprofetier var det kommissoriet for den kommission der blev nedsat for mere end ti år siden nej det var det ikke

finde ud af hvordan man kunne mørklægge mest muligt den kommission der blev nedsat og som i øvrigt var meget meget bredt sammensat med en lang række

modernisere offentlighedsloven og sørge for at vi har en offentlighedslov der tager højde for den udvikling der er sket i vores samfund og den udvikling der er sket i praksis i forhold til at give aktindsigt for efterhånden var praksis ganske anderledes end det der stod i lovens egentlige

det duer ikke på længere sigt og det blev man opmærksom på for ti år siden

besluttede sig for at nedsætte en kommission der skulle sørge for at indrette offentlighedsloven på en sådan måde at den var moderne

det der var behov for og det der er behov for og grunden til at det er en god idé at vi vedtager

er at vi skal have en offentlighedslov som er en moderne lov der er tilpasset nutidens indretning af den offentlige

den måde man arbejder på man skal med andre ord forholde sig til den virkelighed vi lever i og det er faktisk det vi diskuterer i dag kommissionen sad i mange år den sad som bekendt i syv år og der var repræsentanter for mange forskellige interessegrupper der var også repræsentanter for medierne også selv om jeg kan forstå på en artikel i information at især repræsentanterne fra medierne havde det med at være fraværende fra møderne i kommissionen

jo lægge i det hvad man vil det er en kommission og man kan jo arbejde så hårdt man vil man kan også vælge bagefter når det hele

vi fortrød noget af det vi kom til at sige dengang vi fortrød noget af det vi skrev under på dengang fred være med det

er det lovforslag som vi behandler i dag stort set der kan være nogle formuleringer der er blevet strammet lidt op der kan være noget der er blevet tilpasset

den politiske virkelighed det kan være at der er nogle der havde behov for at man fik præciseret afgrænsningerne af for

er det et lovforslag der er i overensstemmelse med det som kommissionen anbefalede og det som den borgerlige regering fremsatte i to tusind og ti

ikke nåede igennem med inden valget blev udskrevet i to tusind og elleve

her har vi så en lang række tilpasninger af offentlighedsloven der giver mere offentlighed i den offentlige forvaltning det er et faktum lovforslaget giver mere faktisk væsentlig mere aktindsigt end den gamle lov gør i hvert fald i forhold til den gamle lovs ordlyd for det skal indrømmes og erkendes

den praksis der har været udviklet over årene

vi tilbage ved det som jeg tog udgangspunkt i

var jo netop at praksis havde flyttet sig væk fra lovens bestemmelser og så er det hensigtsmæssigt at vi laver en lov der svarer til den måde vi gerne vil have det på nemlig den praksis der havde udviklet sig et af de områder som jeg synes er helt afgørende for at der kommer mere offentlighed

vide præcis hvilket dokument

man ønsker aktindsigt i fremover kan man sige den her

sket i den sag man behøver ikke at vide præcis hvilket dokument

man kan nævne temaet for aktindsigten gør at man får aktindsigt

kigget ud i virkeligheden og konstateret at den offentlige forvaltning

ikke længere er indrettet som den var i gamle dage det er ikke længere sådan at ministeren har sit departement og sine embedsmænd siddende tæt på sig

interne dokumenter i dag er den offentlige forvaltning indrettet på en lang række andre måder hvor ministeren kan have sine embedsmænd siddende ude i byen på andre matrikler andre geografiske områder det kan have navn af styrelser direktorater osv men i virkeligheden er det jo ministerens embedsmænd og

ministeren har brug for at betjene sig af når han skal lave lovgivning når han skal sørge for

er min klare opfattelse at det præcis er den virkelighed lovforslaget forholder sig til og indretter sig efter ud fra det der var ånden i den oprindelige offentlighedslov nemlig at ministeren har behov for at der er et internt rum hvor han kan

drøfte sager med sine embedsmænd og at det ikke behøver at foregå mundtligt og at man ikke behøver at sidde i møder men at man kan udveksle dokumenter og

i øvrigt forholder sig til den teknologiske udvikling dokumenter behøver ikke

blyant eller med fjerpen og med laksegl på det kan også være e mail

ret væsentligt det rum for fortrolighed hvor man kan drøfte lovgivning netop for at få den bedst mulige

tænkelige lovgivning hvor ministeren kender både argumenterne for og imod det der er

den pågældende sag er helt afgørende for at borgerne får så god en lovgivning som muligt her i landet for ellers sker der jo det at embedsmænd i misforstået loyalitet over for ministeren vil undlade

hvis det kommer frem enten under sagsbehandlingen eller efter sagsbehandlingen så vil det være det der bliver omdrejningspunktet for debatten mere end det der var det egentlige indhold i en ny

det kan jeg godt forstå der behøver man ikke kunne fremlægge konkrete eksempler på ting der ville have været skadelige hvis de var kommet frem der er da

vente på at det sker for at man kan lave en lovgivning det er da rimeligt at man kan være vågen over for at vores offentlige forvaltning har udviklet sig

årene og hvis den ånd der er i den oprindelige nuværende offentlighedslov om at der skal være et frirum for politisk drøftelse for en minister

den geografiske afgrænsning og ikke

hvor skal den afgrænsning så være ja vi har den opfattelse at lovgivningen skal følge med udviklingen i den offentlige forvaltning

at nu var der endelig en mulighed for at man kunne få noget frem i dagens lys andre jeg har talt med har

det skal være muligt for borgerne fire og tyve timer i døgnet at gå ind og rode rundt i bunkerne af papir man har da lov til at se alt hvad

jeg trods alt ikke hørt nogen af partierne i folketinget give udtryk for

hørt nogle af partierne give udtryk for at man ønsker at fastholde den nuværende lovs formulering desuagtet at ånden i den oprindelige

rent faktisk var at der skulle være et frirum omkring ministeren

berettiget er blevet taget med i lovforslaget her og det er den såkaldte § syv og tyve nummer to nemlig korrespondance mellem folketingsmedlemmer

der bliver det fastslået at det er der ikke aktindsigt i

vil sige til alle dem som synes at der skal være aktindsigt der

offentliggøre alt hvad man har skrevet med ministeren om

at folketingsmedlemmerne ikke må offentliggøre det

der er ministeriet ikke pligtig til at give aktindsigt

pludselig bliver hemmelige det gør de altså ikke det kan man da gå ud og tale om som man har lyst til men jeg er da glad for at have det frirum hvor man kan få lov til at skrive i en fri tone og vende nogle ting i luften med en minister på en sms eller en e mail fordi man ikke lige kan få fat i ministeren på telefonen af gode grunde uden

er vel intet parti mere end det konservative folkeparti hele vejen igennem

vil give mig ret i i sådan som

har forstået hvad justitsministeriet

med det vi selv fremlagde der var så en lang diskussion

om der var behov for at præcisere ordlyden i § fire og tyve

men der er alene tale om en redaktionel tilpasning således at man ikke er i tvivl om hvad der er meningen med

som nu kan være glade for at den ligger i en lidt anden udgave

dem der mest har forsvaret denne lov fra dag et

kan vi diskutere niveauet

jeg er fair vi har en anden holdning

indholdsmæssigt er fuldstændig det samme som det der blev

spørgsmål til det ordføreren sagde nemlig at man

under sig men som ministeren ikke har plads til i sit ministerium

derfor sidder på en anden matrikel ude i byen eller en anden landsdel for den sags skyld

er udgangspunktet forudsætningen

give udtryk for at det rum ministeren har i dag med den nuværende formulering i den nuværende

skulle gøres mindre eller helt fjernes så det vi diskuterer er altså om embedsmænd under ministeren er

embedsmænd under ministeren eller ej der har vi bare fra konservatives side stukket hovedet vinduet og kigget ud i virkeligheden og konstateret at den offentlige forvaltning er indrettet på en ny og moderne måde

sige at herre tom behnke synes at det er fordi man indretter sig

den anden vej altså det er jo svært at spørge om noget for jeg kender

i forvejen men i mine øjne

hvorfor så ikke bevare det åbent på trods af den strukturændring der har været

de sidste syv og tyve år

det og kan konservative måske give konkrete eksempler på at det har været et problem

ind til de fortrolige interne rum ind til departementet ind i ministeriet ved det at det fremover vil være sådan at både faktiske oplysninger og det der hedder endelige faglige

var der ikke før det er der ikke med den nuværende lov

der bliver mere aktindsigt der bliver mulighed for mere aktindsigt oven i købet helt ind i departementet helt ind i ministerens forkontor vil der være mere offentlighed i fremtiden end der er i dag

ikke fra konservativ side

hvor der er åbenhed og hvor der er kommet informationer frem i offentligheden som ikke burde

det her lovforslag ønsker at følge med udviklingen

den måde den offentlige forvaltning er indrettet på det er den fysiske indretning som bare er anderledes i dag end den var oprindeligt fordi slotsholmen ikke er stor nok til at ministeren kan have alle sine embedsmænd siddende i forkontoret vi kan så have en lang diskussion om

vi har så stor en offentlig forvaltning det er en anden snak

den lovgivning vi har er meningen at ministeren og hans embedsmænd

drøfte nogle ting uden at det kommer på forsiden af aviserne fordi det giver kvalitet i lovgivningen at man kan drøfte tingene frit

om antallet af kontorer på slotsholmen det synes jeg alligevel er interessant

det er interessant at man at man kun har organiseret administrationen i den offentlige forvaltning på den måde man har gjort

det synes jeg måske er at stramme den men

at det handler om at man skal kunne drøfte nogle ting

i fred og ro som man ikke kan drøfte i

der er nogle ting som man i dag ikke kan få lov at drøfte i fred og ro og

her ting som man man ellers ville have lov til at holde for sig selv

velkommen til virkeligheden

jeg har konkrete eksempler i forhold

på stående fod og kan ikke lige ryste noget op her af konkrete eksempler det ville man givetvis kunne jeg tror ikke det

noget som er ganske uhensigtsmæssigt nemlig en korrespondance jeg har haft med ministeren her den femogtyvende september to tusind

lidt interessant at vide hvad jeg mente med det og så begynder man at diskutere mit ordvalg frem for hvad det egentlig

en offentlighedslov så der er i hvert fald i forhold til § syv og tyve stykke en nummer to

havde jeg i den grad sørget for at formulere mig på en anden måde men det duer da ikke at vi som folketingsmedlemmer skal sidde på vores kontorer og bruge timer på hvordan

en mailkorrespondance og for mig at se

mailkorrespondance en erstatning for det man taler om

den grundopfattelse at de synspunkter og holdninger jeg har godt kan tåle åbenhed også uden at jeg bruger timer på at formulere dem elegant eller smart

kan vi have det forskelligt jeg synes også at det har været bemærkelsesværdigt i

jo kom frem hvad formålet er formålet er som

der går ind for den her lovændring har sagt det er vigtigt at embedsmændene kan give saglige råd til ministrene uden at risikere at det kommer offentligt frem at de har påpeget at ministrene var på vildspor og var ude i

det rigtigt at når sagen er færdigbehandlet kan man få adgang til de sidste dokumenter som er afpasset med departementschefen og ministeren og dermed

som en af de få politikere som benytter sig af aktindsigt

har brugt en del nogle synes urimelig lang tid på at kontrollere ministres

været en debat og det er såmænd de første som er de interessante

så opsigtsvækkende at regeringspartierne skifter holdning

jo i mange spørgsmål men det er dog alligevel usædvanligt at alle tre partier går fra et synspunkt de havde før valget til et andet og nyt standpunkt nu

får man intet svar andet end det interessante svar at de har brug for at få rådgivning fra embedsmænd som kan holdes hemmeligt og at de har brug for at holde

mailkorrespondancer med forskellige politikere

sige at jeg synes det er et rigtig dårligt argument

det åbenheden handler om at det vil vi gerne have indsigt i og jeg vil sige til de socialdemokrater

os lidt kærligt af ministre og afsløre når de udøvede magtmisbrug prøv nu at tænke

i havde brug for dengang

i synes det er ubehageligt og besværligt at oppositionen skal have de samme redskaber i dag men den tid kan jo komme hvor i får brug

sammen med os andre forsøger at få indsigt i hvad forskellige ministre foretager sig af mærkværdigheder

at i allerede har overtaget regeringsmagten at i allerede har

godt sige til jer selv hvis det skulle ske

brug for de her redskaber

man sige jamen betyder det noget ja i sidste uge fortalte

herre lars christian lilleholt mig jo at han havde oplevet den største skandale i sit liv næsten i hvert fald som energipolitisk ordfører

den banale kendsgerning er at det ville vi ikke have vidst i dag hvis vi havde haft den lovgivning som vi nu lige om lidt stemmer for det havde vi ikke vidst vi havde vidst at lars aagaard

kopi af den mail til mig så det var ikke nogen hemmelighed

jeg ikke aktindsigt for at få oplyst men det at der er en kontorchef i

giver anledning til at vi efterfølgende går dybere ind i sagen og ser at energiministeren gentagne gange er blevet gjort opmærksom på at der er et problem det havde vi altså ikke fået at vide hvis

styrelsen skriver det som den efter debat med

rigtige saglige rådgivning

er at man gør det meget vanskeligere og mere besværligt for pressen at afsløre magtmisbrug man gør det sværere

rigtig rigtig træls jeg kan love alle dem der tror at de bliver ministre en gang og dem der er det at vi skal nok stadig væk afsløre deres humbug og deres svindel men det bliver bare sværere og

vi nævner ti tyve eksempler på sager

dem der går ind for den her nye lov det spørgsmål hvad er

holdt hemmeligt for offentligheden som ikke lykkedes for

som den er i dag og vi får ikke noget svar

sikker på at der findes masser af svar der er masser af ministre som ville ønske at der var mange ting der ikke kom frem i offentligheden nogle af dem er endt med at sidde

om et meget vigtigt lovforslag et lovforslag som jo tog sit udgangspunkt i i

en kommission tilbage i to tusind og to

tidligere ombudsmand hans gammeltoft hansen blev sat i spidsen for at at se på

åbenhed og demokratisk kontrol med

med andre ord tilpasse loven til nutidens formål herunder også til den udvikling som har fundet sted i

statslige selskaber udlicitering digitalisering og selvfølgelig også som jeg sagde nye og ændrede samarbejdsstrukturer i forvaltningen jeg kan som justitsminister ikke være andet end tilfreds med at totredjedele af folketinget bakker op om loven og lovforslaget og jeg synes

man har kunnet se at der er nuancer i det her forslag der er ikke tale om at

forslaget medfører at nu bliver alle gardiner rullet ned på slotsholmen der er ikke tale om at der

er et forslag som handler om at man skal dække over magtmisbrug der er ikke tale om et forslag som er

stække dem som skal kontrollere magthaverne der er ej heller tale om et forslag som vi har hørt det tidligere fremsat i debatten ville have forhindret at eksempelvis tamilsagen var kommet frem der er tale om et forslag som udbygger åbenheden i den offentlige forvaltning som udbygger det der er den nuværende offentlighedslovs formål og som er med til at styrke den demokratiske kontrol der er ingen der har lagt skjul på at det her forslag er

det er i al beskedenhed derfor

overvejet hvordan man kunne udforme en ny

som efter min bedste overbevisning selvfølgelig er udtryk for en balance mellem på den ene side

de svar på den udvikling der har været i vores samfund som skal dækkes af en ny offentlighedslov og på den anden side også at sikre at man i sin regeringsførelse selvfølgelig kan arbejde og kan finde svar på de udfordringer man står over for de hensyn er allerede inkluderet i den

og derfor har det som sagt været nødvendigt

rammerne finde balancen

faktisk at den har været god

er en katastrofe for demokratiet at det er en skidt dag for folkestyret og at nogle af de største politiske skandaler som vi har set i danmarkshistorien eksempelvis tamilsagen aldrig nogen sinde

tilfældet der er tale om et godt og afbalanceret lovforslag her som er med til at styrke åbenheden i den offentlige forvaltning og der er tale om masser af åbenhed i det forslag til ny offentlighedslov som vi behandler her i dag kommunernes landsforening og danske regioner

i modsætning til i dag

få aktindsigt i bødeforelæg som selskaber har vedtaget det kan være for eksempel arbejdsmiljøtilsynet fødevaremyndighederne eller miljømyndighederne der vil også være tale om fremover at man som

går efter men man kan søge på temaer det er nyt og det vil også være et vigtigt værktøj for folk der er på jagt

fra en database der sammenstiller forskellige oplysninger

den pågældende database den mulighed er der

i dag og som noget helt nyt være mulighed for at få aktindsigt i de øverste ledelseskontrakter i den offentlige forvaltning

der har været med i kommissionen særlig fra mediernes side

i visse tilfælde kunne få aktindsigt i myndighedernes endelige interne faglige vurderinger ligesom det er tydeliggjort at der fortsat er adgang til eksterne faglige vurderinger det første er nyt

ikke mener det er en landvinding for dem

os andre for mere åbenhed ja så

overset et meget centralt element i lovforslaget det er nyt og det er en væsentlig udvidelse

så er der jo ikke nogen der har lagt skjul på at

begrænsninger hvor lovforslaget har mange har mange nye muligheder for at

søge aktindsigt for at kontrollere magthaverne

to tusind og ni lavede vi en åbenhedsordning her i folketinget

vedrørte ministrenes udgifter

andre aktiviteter og her blev det besluttet at man ville undtage adgangen til ministrenes kalendere det er fordi kalendere er et praktisk personligt arbejdsredskab det er derfor

så at sige viderefører det princip til andre offentligt

jeg må sige at den bekymring der har været om det her

synes det er på sin plads at understrege noget af det der står i bemærkningerne

vores frontpersonale som er i daglig og for nogle også mindre behagelig kontakt med borgere hvor den mulighed altså at søge aktindsigt i kalendere kan bruges i et chikanøst øjemed

blive sagt for det er det der også er en af effekterne af det vi nu laver så

sagt at den såkaldte farumsag hvor en vis borgmester fra venstre havde aktiviteter her nord for københavn aldrig nogen sinde ville være kommet frem men som herre jan e jørgensen

meget godt redegjorde for

er virkeligheden jo den at at

vil muligheden for at få aktindsigt i kalendere ikke være

at søge aktindsigt i bilag for konkrete udgifter som afholdes som led i varetagelsen af det offentlige

der vil være rig lejlighed til at følge med i hvad ministre borgmestre og offentligt ansatte afholder af udgifter som led i varetagelsen af deres hverv

blev afbildet på forsiderne af landets aviser at skrive

så påstanden om at den type adfærd fremover ikke ville være mulig at afsløre holder simpelt hen

rum og grundlæggende

kommer fra det er tilfældigt hvad mulighederne for aktindsigt i den rådgivning er jeg kan gå fire kontorer længere ned ad gangen i justitsministeriet og stille et spørgsmål til politikontoret

det samme spørgsmål til rigspolitiet som sidder en lille kilometer herfra altså uden

samme spørgsmål

for at få aktindsigt

bliver ryddet op i og det er den form for tilfældighed som

offentlighedskommissionen også har peget på at der skal

den bekymring der har været om at det her ikke skulle være en ladeport til at

carte blanche til at give afslag på aktindsigt

meget klart i aftalen at lige nøjagtig den her bestemmelse skal fortolkes og anvendes restriktivt og

bestemmelsen

en minister håndterer konkrete afgørelsessager

anvende bestemmelsen

af kontrakter og et ministeriums udførelse af kontrol og tilsynsopgaver

en meget central ting som skal understreges hver eneste gang vigtigheden af § otte og tyve og ni og tyve i lovforslaget altså mulighederne for at ekstrahere oplysninger selv om de i udgangspunktet er omfattet af § fire og tyve og

et ministerbetjeningsdokument

det er forsvundet lidt i debatten men det er faktisk derfor at vi fra flertallets side har valgt at præcisere § fireogtyvende enhver kan se at det er en anden formulering der

i lovforslaget i forhold til hvad

blandt andet at understrege at selv om der er tale om

det er en rimelighed

ideer om konkrete forslag som kan være med til at kvalificere vores arbejde jeg synes ikke det er urimeligt og jeg synes

almindelige arbejdsbetingelser for os som politikere det gælder både fra ministre til folketingsmedlemmer

folketingsmedlemmer til ministre men også her er det vigtigt at huske på

er tale om et snævert anvendelsesområde det er understreget meget klart i den aftale der ligger at der her er tale om et område som skal anvendes snævert

bestemte afgrænsede tilfælde

vi lyttet til debatten

evalueringsordning hvor

vil kunne sættes til debat her i folketinget og så har vi aftalt i forligskredsen at hvis det giver anledning til ændringer ser vi på det

som udbygger åbenheden i den offentlige forvaltning som rydder op hvor der

mulighederne for aktindsigt bliver styrket men også at vi får en offentlighedslov som

på den udvikling der har været i den offentlige forvaltning siden

den nuværende lov er fra tak for en god debat jeg synes den har været med til at

at hvad man ellers kunne få indtrykket af når man lytter til debatten så er lovforslaget heldigvis

mere nuanceret end som så de bestemmelser der har været til debat skal fortolkes snævert og restriktivt og flertallet lægger op til

som vil kunne komme til debat her i folketinget og hvis det medfører ændringer ser vi på det dér men samlet set et godt lovforslag som udbygger

grundlæggende princip om åbenhed

færre informationer om hvis den nye offentlighedslov havde været vedtaget solcellesagen dagpengesagen skattesagen mener ministeren at det et problem eller er det helt fint at offentligheden havde fået færre informationer om de her sager hvis den nye offentlighedslov

har lagt skjul på at der vil være nogle papirer og dokumenter som fordi man som sagt

som stadig vil komme ud

sige det faktum at der også er ting der ville komme ud

har været med til at nuancere debatten fordi nogle har jo forsøgt at tegne et billede af det

indrømmet at der er nogle steder hvor der bliver indskrænket og det har nogle konsekvenser andre steder er der udvidelser og det har også sine konsekvenser der vil være sager dokumenter som ikke vil komme frem

også være en hel række af de tidligere såkaldte sager

at offentligheden havde fået færre informationer om skattesagen om solcellesagen om dagpengesagen det synes man er helt fint i regeringen

eller ministeren svare på spørgsmålet jeg vil spørge ministeren igen og jeg håber at der nu her til tredjebehandlingen kommer et svar på det meget simple spørgsmål nemlig om ministeren kan komme med et konkret eksempel på en situation hvor man fra regeringens side mener at offentligheden har fået nogle informationer som offentligheden ikke burde få

at udforme en ny offentlighedslov så nedsætter man ikke en kommission på baggrund af enkeltsager man nedsætter ikke en kommission med det formål at der er nogle oplysninger som ikke skal komme frem man nedsætter som

en kommission med det formål at udbygge udbygge de grundlæggende principper som er i den nuværende

derfor handler det ikke om enkeltsager det handler om principper det kan man så være enig eller uenig i det er helt fair og det er det vi har haft diskussionen om men man nedsætter ikke

på baggrund af enkeltsager man nedsætter den for at sikre at man har en offentlighedslov

indrettet blandt andet på den måde som centralforvaltningen er organiseret på i dag og som altså er med til at udbygge det grundlæggende princip i

blevet og det går ministeren ind for eller hvad mener han i grunden fordi det er lidt svært at få

er grundigt gennemtygget det har været klart for enhver

og der er også nogle få indskrænkninger

at der vil være dokumenter som ikke længere vil komme frem men der vil også hvis man gennemgår de sager som der er spurgt til jo helt klart

ministeren været i god lære ovre i ministeriet jeg vil bare spørge ministeren atter en gang synes ministeren

mit synspunkt selvfølgelig det at den balance der er fundet i

lagt frem nu og som der snart skal stemmes om er den rette balance hvor man både har en hel række udvidelser

også har ganske få indskrænkninger

det er den rette balance og jeg synes at

også indretter sig på hvor ministre får deres rådgivning fra i dag og også hvordan folketingets medlemmer og ministre

alle mulige andre at spørge til hvor

det konkrete problem med den åbenhed vi har i dag

var en diskussion om hvorvidt der skulle være

kunne justitsministeren

konkret eksempel på informationer som er nået til

ikke enkeltsager det er et forsøg på at finde

at at udbygge åbenheden i den offentlige forvaltning det handler ikke om enkeltsager jeg tror at fru pernille skipper ganske udmærket godt ved

det er det der er tilfældet man sætter ikke folketingets tidligere ombudsmand i spidsen for en kommission i syv år på baggrund af enkeltsager man sætter ham i spidsen for at sikre at man har en offentlighedslov som udbygger de grundlæggende principper den nuværende

den tidligere regerings lovforslag bygger ikke på enkeltsager den her regerings lovforslag bygger ikke på enkeltsager men på principper for hvordan vi kan få indrettet en

er svaret på både hensynet til at vi som politikere kan arbejde og at at

stund at der er tale om et folkestyre hvor vi herinde i folketinget er valgt til at træffe politiske beslutninger og stå på mål for dem selv

det tror jeg justitsministeren vil give mig ret i jeg

ikke er nogen nuværende eller tidligere ministre som

er det lidt svært at forestille sig at du skal få en til at stille sig op og sige at det ikke skulle være offentliggjort

få et konkret eksempel og at justitsministeren til sidst

har måttet finde på et argument om at det handler om principper og

lovforslag som har haft samme debatniveau i det her ting som

her lovforslag har og jeg må sige at at der ingenlunde

herre jan e jørgensen og andre her har sagt

og man kan altså ikke bare med bare med nogen sandhed i stemmen påstå at dem der forsvarer det her lovforslag har gemt sig bag kommissionen

og det ved fru pernille skipper ganske udmærket godt at når man beder kyndige folk om at sætte sig ned og overveje indretningen af en ny offentlighedslov læner man sig også op ad deres anbefalinger det er ikke uset

har fru pernille skipper eksempelvis stemt for straffelovrådets anbefalinger til hvordan vi skal

seksualforbrydelser vi har haft en pet

kommet med anbefalinger til en ny lov for vores efterretningstjenester og her har vi altså det samme princip

bedt om at arbejde og komme med anbefalinger til hvordan vi

for jeg har rost ham for det har taget en politisk beslutning i forhold

jo fair nok og så står man på mål for den politiske beslutning

først her i to tusind og tretten som socialdemokratisk justitsminister vælger at læne sig op ad kommissionens anbefalinger når man lige så vel kunne

i to tusind og ti set i lyset af at både venstres ordfører herre jan e jørgensen og konservatives ordfører

der blev fremsat i to tusind og ti

kommissionens offentliggørelse af deres betænkning og den tidligere regerings lovforslag var en nervøsitet over at at det

automat man bare kunne trække afslag på aktindsigt i

aftaleteksten at det skal fortolkes snævert at det skal fortolkes restriktivt det er en ny § fireogtyvende jeg indrømmer gerne at bundlinjen er den samme

det står klarere hvad betingelserne for dens anvendelse er og alt andet lige

justitsminister jo ikke en bekymring for om det skulle tolkes på

og overhovedet ikke

ganske godt og det er med til at understøtte at vi her har med

ministeren roder rundt i hvad det vil sige at vi dog taler om det det er der

det sidste der er det interessante der må man jo bare sige at før valget argumenterede socialdemokratiet klart præcist konsekvent og konsistent imod efter valget

så jo når man skifter holdning

det her lovforslag er et lovforslag som præciserer

at sikre at den usikkerhed der var

og den tidligere regerings lovforslag ikke længere

det er et ganske legitimt

aftale der ligger bag lovforslaget

vi har præsenteret en ny

den offentlige forvaltning og den bekymring der har været i debatten

har vi taget højde for ved eksempelvis at tilrettelægge en evalueringsordning

regeringen og to tredjedele af folketingets medlemmer står bag

det gør det jo nærmest umuligt at have en debat her i folketingssalen

kørende tror jeg faktisk ikke ministeren er

man ikke forstår spørgsmålene det er trods alt ikke så svært at forstå at hvis man klart og præcist før valget argumenterede imod noget og efter valget pludselig

en kommission så gemmer man sig bag den kommission

fra begyndelsen og til i dag hvor vi står ved tredjebehandlingen jeg synes det er ærgerligt at man slet ikke ønsker at gå ind i en indholdsmæssig diskussion af hvorfor

der ligger bag at socialdemokratiet med ministeren i spidsen

andres baglande havde koncentreret sig lidt om de ændringer

debatten har vist at der har været behov for de ændringer og

regeringen har lavet sammen med to tredjedele af folketingets medlemmer og samtidig har debatten jo også været god fordi den har bidraget til at nuancerne er kommet frem det billede spørgeren og andre har forsøgt at tegne af det her lovforslag

udbygger åbenheden i den offentlige forvaltning som er med til at sikre at de principper som vores nuværende

må det være så har man fem minutter til lige

inden det sidste slag kan man sige inden slaget er slut alt andet lige må man sige at formålet med offentlighedsloven

at kontrollere den offentlige forvaltning og have tillid til den offentlige forvaltning

sagen at hvis man ikke har mulighed for at kontrollere den offentlige forvaltning godt nok så mister man helt automatisk tilliden

er at når man fremsætter

beslutningsforslag hvad det nu måtte være så skal man stå på mål for de politiske beslutninger man nu engang træffer vi lever jo i et samfund hvor vi kan få ti eksperter til at sige gå til højre og ti eksperter til at sige gå til venstre vi kan

vi valgt ud fra vores politiske overbevisning ud fra vores holdninger

i øvrigt uanset hvad eksperter og embedsfolk og så videre har rådgivet os til

derfor er det mig også komplet uforståeligt at man ikke synes at der skal gives en større mulighed for at se

de forslag der nu engang kommer frem

lavet ud fra en politisk overbevisning og det er jo fair

og ikke nødvendigvis at der sidder nogle eksperter rundtomkring og siger at hvis i gør det så sker der sådan og sådan det er jo heller ikke altid sandt skulle man hilse

da var arbejdsløsheden meget lav og der havde vi et møde med vismændene hvor vi

at det ikke passede

fordi man har en eller anden tyrkertro

konservatives meget standhaftige synspunkt i forbindelse med offentlighedsloven

det fremlagde vi i to tusind og ti vi er med på den stadig væk

præcisering i en tekst men det er det her vi står på mål for

og der har man taget

det danske demokrati og det er bare ikke i orden

så kan man godt tale om at der skal være balance i tingene jeg ved efter et samråd med ministeren

spor balance i noget som helst for vi stiller dem fordi vi har en overbevisning om at det er det her der er det rigtige og så er den ikke længere

på bedre tanker og stemme imod det jeg tidligere har kaldt

hele det tema der handler om at der nu bliver åbnet op eller lukket op hvordan man nu vil formulere det for det der hedder interne faglige vurderinger i endelig form helt ind i ministerens eget kontor er det ikke en markant

i lyset af den dagpengesag der har kørt hvor man trods alt har et højaktuelt politisk emne der bliver debatteret hvor mange der kan falde ud over dagpengekanten

men eftersom de stiger hver gang man laver en beregning

tager det forslag som kommissionen kom med og så lægger det op som et lovforslag men når nu kommissionen er kommet med noget som man er enig i og som har været drøftet i tre år

er nået frem til at man politisk set

skal man vel ikke ændre kommissionens forslag bare for at ændre det man kan vel også være i den situation

hov der er et markant politisk flertal der faktisk er enig i det som en kommission meget grundigt

det kommissionen var kommet med som et lovforslag

egentlig det

for længe i den her omgang jeg har egentlig taget ordet fordi justitsministeren

gældende offentlighedslov

hvor har vi set informationer der er kommet til offentlighedens kendskab via aktindsigt

han ikke vil komme med konkrete eksempler at det

nedsat på baggrund

det kan godt være at det

man må konkret argumentere hvis man vil indskrænke

en kommission der sagde

en kommissions anbefalinger lige så vel som justitsministeren har ret når han siger at enhedslisten stemte for et lovforslag der var lavet på baggrund af en kommissions

trods af hvad kommissionen havde anbefalet

der bliver vedtaget nu det er ikke en kommission det er ikke en tidligere ombudsmand

justitsministerens lovforslag

holdning på baggrund af de ændringer der er af § fireogtyvende vi har igen i dag fået bekræftet at der ikke er nogen indholdsmæssig ændring af § fire og tyve i forhold til

herre lars barfoed fremsatte da han var landets justitsminister vi har spurgt igen og igen efter eksempler vi har ikke fået et eneste jeg medgiver at det er sådan at man selvfølgelig skal passe på med at lave lovgivning på baggrund af enkeltsager men det er dog alligevel usædvanligt at man laver lovgivning uden at have et eneste eksempel fra den konkrete virkelighed så synes jeg også at det her til sidst skal gentages at

at høre justitsministeren sige

hundrede og tyve medlemmer af folketinget der stemmer det her

igennem som et særligt argument når vi ved at der er præcis en hundrede og tyve medlemmer af folketinget

at denne regering

sort tårn og der kom hvid røg og mere mørke men

der handler om god regeringsførelse i det afsnit indleder man med at sige det danske folkestyre trænger til fornyelse

for god regeringsførelse

for at kontrollere regeringens

forværrer mulighederne for

en selvgodhed af den anden verden

at man hverken er bedre eller finere men jo man er anderledes for man gør det værre og mindre godt og derfor skal man

den for sig selv og skjule den for befolkningen på trods af det

jeg nærer ingen illusioner

jeg slutter afstemningen for stemte ni og halvfems

lovforslaget er vedtaget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

jeg slutter afstemningen for stemte ni og halvfems imod stemte ni og tredive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

jeg slutter afstemningen for stemte ni og halvfems imod stemte en og fyrre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

er fremsat som et led i kan man sige normaliseringen af christiania det er såmænd også et formål som

bakker op om nemlig at der sker en normalisering af christianiaområdet men det som

lige netop nu er at man i klima energi og bygningsministeriet er godt i gang med at få ryddet op i de overtrædelser af byggelovgivningen som sker på christiania

og at der måske bliver givet nogle dispensationer hist og her

i dansk folkeparti anser vi altså ikke det at man får ryddet op i byggesager

byggesagerne er da det mindste af alle de problemer der er på christiania problemet på christiania

politiet ikke kan patruljere normalt at man har selvbestaltede vagtværn og at man har fotoforbud og meget andet det er jo ting som der intet intet er blevet gjort ved i denne sammenhæng og vi kan derfor ikke være med til at vi tager skridtet videre og normaliserer christianias forhold

juridisk når der overhovedet ikke er ryddet op på christiania og det er faktisk uforståeligt for dansk folkeparti at der er så mange partier her i folketinget som bakker op om lovforslagets

området lovgivningsmæssigt

og juridiske tilstande som man finder

afskaffe særlovgivningen det er fordi christiania stadig væk er et så specielt sted med så megen kriminalitet som der ikke er i resten af samfundet

skjern eller andre steder i landet det her område er så specielt og så kriminelt

ikke kan blive tale om at vi normaliserer forholdene før de ting er bragt på plads

det altså politiet der må rydde op i det og det er også christianitterne selv der må smide alle de

lige præcis de problematikker som ordføreren nævner

når vi nu taler om en særlovgivning

for stemte seks og halvfems imod stemte tretten

de stillede ændringsforslag ønsker nogen at udtale sig

jeg slutter afstemningen for stemte

hundrede og seks imod stemte fire

ønsker at udtale sig så går vi til afstemning

otte og halvfems imod stemte tretten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

vi jeg slutter afstemningen for stemte to og halvfems imod stemte atten

det er ikke tilfældet så går vi til afstemning

for stemte tres imod stemte halvtreds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

det er ikke tilfældet så går vi til afstemning

lovforslaget er enstemmigt vedtaget med en hundrede og otte stemmer og vil nu blive sendt til statsministeren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

det er ikke tilfældet vi går til afstemning

for stemte otte og halvtreds imod stemte halvtreds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

det er ikke tilfældet så går vi til afstemning

for stemte otte imod stemte

da det ikke er tilfældet

slutter afstemningen for stemte otte imod stemte en hundrede og to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

forslaget til folketingsbeslutning er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

da det ikke er tilfældet

ene side i folketingssalen der stemmer for at man skal afdække de økonomiske konsekvenser

haft til danmark og som vi har til danmark

for at venstre konservative og liberal alliance bakker op

dansk folkepartis forslag under den tidligere regering var

lave beregninger på det her område der kom beregninger i to tusind og ti og to tusind og elleve der viste at ikkevestlig indvandring kostede

milliard kroner om året og der var så lagt op til at man skulle regne videre på det fordi man ikke havde det fulde

det er urimeligt at man på den måde holder oplysninger tilbage fra befolkningen befolkningen har krav på at vide hvilke økonomiske konsekvenser den førte udlændingepolitik har nu og hvilke økonomiske konsekvenser den har fremadrettet

kvittere for at der er borgerlige partier der bakker op

beslutninger på et så oplyst grundlag som overhovedet muligt det kunne jo også være at nogle politikere herinde ville begynde at træffe nogle mere fornuftige beslutninger

slutter afstemningen for stemte halvtreds imod stemte ni og halvtreds

så den nødvendige indsats mod socialt bedrageri kan foregå i respekt for borgernes retssikkerhed vi mener at man skal tage udgangspunkt i ældre sagens forslag som siger at man er reelt enlig hvis man har en selvstændig bolig som egen folkeregisteradresse hvis der er tale om en reel bolig med tilhørende almindelige forbrugsafgifter og hvis det kan dokumenteres at man selv betaler de almindelige forbrugsafgifter det er en klar enkel definition den vil give en masse borgere ro i sindet den vil løfte borgernes retssikkerhed mange meter den vil frigøre ressourcer i kommunerne som kan bruges til en bedre service for borgerne alle andre partier end liberal alliance vil stemme imod de vælger at vende det døve øre til de mange der har efterlyst klare regler det gælder for eksempel dansk

det store flertal af kommunerne en række socialchefer ældre sagen den sociale retshjælp og fremtrædende eksperter i socialret klare regler har ikke mindst været efterlyst af mange mange borgere

opskræmt af de mange sager om socialt bedrageri og visse kommuners aggressive adfærd i kontrollen af borgerne men hvad sker der borgerne henvender sig til kommunen for at få at vide hvad reglerne er så kan de ikke få noget svar den enlige mor kan ikke få at vide hvor meget samkvem hun må have med eksmanden og hvor meget samarbejde de må have om børnenes tarv selv om de jo skal have dette samarbejde i henhold til forældreansvarsloven

hvor meget de må være sammen med deres ven er det kommunen der er noget galt med nej det er reglerne de gældende regler bygger nemlig på at der er et stort rum for at myndighederne kan skønne om der er tale om et ægteskabslignende forhold der defineres som et samlivsforhold

til ægteskab eller registreret partnerskab efter dansk ret

er det ganske enkelt ikke muligt at give borgerne et klart svar på hvad de må og hvad de ikke må det er ikke bare enhedslistens konklusion jeg vil gerne citere fra et svar som statsforvaltningen sjælland har givet til en borger den sekstende april to tusind og tretten jeg citerer

heller ikke efter de seneste principafgørelser på området nogen endegyldig facitliste og vi har som myndighed derfor ikke grundlag for at vejlede borgerne i hvordan de helt præcis skal indrette sig for at være berettiget til ydelser som enlige det

en tilståelsessag der vil noget men det preller af på regeringspartierne på venstre og på dansk folkeparti vi har ikke konkret

at det er for stift og for firkantet den socialdemokratiske ordfører fru maja panduro var nok den mest ærlige hun frygter at hvis man følger enhedslistens

vil det for nogle være en tjekliste i hvordan man så kunne omgå reglerne det er da også en tilståelsessag det må ikke være for nemt at snyde så skidt være med at de gældende regler åbner for vilkårlighed fra myndighedernes side og giver usikkerhed og utryghed for en masse retskafne borgere problemet forstærkes af at myndighederne blot skal sandsynliggøre at borgerne begår socialt bedrageri

baggrund kan stoppe borgernes sociale ydelser og kræve dem tilbagebetalt

indtil sagen bliver afklaret og mange borgere giver op på forhånd problemet bliver endnu større når regeringens forlig med højrefløjen om kontanthjælpsreformen træder i kraft

og vilkårlige afgørelser på dette grundlag problemet er

ikke var på dagsordenen og da samlivsformer som er blevet almindelige og udbredte i dag blev betragtet som den rene utugt og anormalitet det er på tide gjort op med det ministeren henviser så til at der er nedsat nogle arbejdsgrupper og at man gerne vil kigge på reglerne jeg er ikke særlig optimistisk

af samme minister og flertallet får at vide at man grundlæggende er godt tilfreds med reglerne som de er men selvfølgelig vil enhedslisten hvis det bliver stemt ned i

følge meget nøje og opmærksomt med i det her arbejde og så er der jo

at enhedslisten ved man hvor man har i det arbejde vi ser frem til

det er ikke tilfældet og vi går til afstemning

slutter afstemningen for stemte otte imod stemte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

for stemte seks og tyve imod stemte fire og firs

man kunne bruge i forhold til at inddrage netværket i anbringelsessager også med fokus på netværksanbringelser

et ændringsforslag som gør at kommunerne skal inddrage en af de metoder der forefindes i dag er det jo

netværket men kommunerne kan selv bestemme

opbakning til det her beslutningsforslag også fordi

af netværket i anbringelsessager desværre har vi jo været vidne til at det ikke altid er lykken at blive anbragt det viser sagen fra mern

rigtig mange plejefamilier der gør det rigtig godt

også i forbindelse med anbringelsessager og om ministeren er villig til at

ministeren svarer at hun har bedt ankestyrelsen om at foretage en undersøgelse der blandt andet skal afdække og give eksempler på hvordan kommunerne arbejder systematisk med at inddrage og afdække ressourcer hos familie og netværk til udsatte familier og herunder også brug af familierådslagning undersøgelse skal desuden afdække i hvilket omfang anbragte børn og unge har samvær med familie og netværk der ved vi jo nu også at der ligger en række klagesager hos ombudsmanden hvor familier har klaget over at de ikke har kontakten

tit og ofte vil være sådan at man

så man hurtigt kan sætte de foranstaltninger i gang der sker jo ikke noget ved at gøre et forsøg

at afdække familiens ressourcer men ministeren svarer også at hun ikke mener at der er grund til at ændre serviceloven da hun mener at serviceloven allerede i dag giver kommunalbestyrelsen pligt til både at sikre inddragelse af familie og netværk i konkrete sager

det siger ministeren at vi skal udbrede de her metoder noget mere men ministeren vil ikke gøre de her metoder obligatoriske det synes jeg er meget tragisk for de familier og netværk som ikke altid bliver hørt i de her anbringelsessager jeg forstår heller ikke at man er modstander af at gøre de her metoder obligatoriske

exit prostitution der har

brugt satspuljemidler på at lave en bestemt metode som ligesom skulle få prostituerede ud af

er lige at forklare hvorfor vi stemmer imod sagen er den at det er et beslutningsforslag

afskrift af servicelovens § syv og fyrre og det er rigtigt at vi har rigtig mange sager her i folketinget men der må være en grænse for hvor mange beslutningsforslag vi skal vedtage som er en afskrift af loven så derfor

intet at gøre med at der ikke skal være en systematisk inddragelse af forældrene for fru karina adsbøl og vi andre

overveje hvordan der kan ske en systematisk inddragelse men så

at kommunerne skal gøre det og det vil sige

få en tilladelse til at have barnet i netværksanbringelse

i en sandkasse et eller andet sted det har jeg

eksempler på så jeg forstår ikke

iværksat en undersøgelse og det har ministeren jo gjort på baggrund af at hun måske tænker at der er noget der kan gøres bedre her

ind i lovgivningen det har fru karina adsbøl forstået og derfor

generelt men det generelle ændringsforslag som fru karina adsbøl så efterlader et beslutningsforslag

er en afskrift af servicelovens § syv og fyrre og derfor mener jeg at det vil være spild af folketingets tid og at det vil skabe en dårlig præcedens

hvis det er at det er den måde vi skal forhandle

at når ministeren nu iværksætter en undersøgelse så er det måske fordi der er noget at

man ikke får afdækket de problemstillinger der er nok

rigtig gode ressourcer i netværket og familien

en plejefamilie og en aflastningsfamilie

op om det her forslag og gøre de her metoder obligatoriske så kommunerne skal anvende de gode metoder der forefindes allerede i dag

har været gennem tiden og vi har nu lavet en overgrebspakke vi har lavet en tilsynsreform

unge i serviceloven men jeg synes at det er dårlig stil at vi i en folketingsbeslutning

jeg slutter afstemningen for stemte tretten imod stemte syv og halvfems

ønsker nogen at udtale sig da det ikke er tilfældet

for stemte halvtreds imod stemte en og tres

at lave stillerlister for de partier og lister der allerede er valgt ind og er repræsenteret i en hel periode i i byrådene det ville kunne fjerne en del

sidde og kontrollere de her stillerlister og det ville også indføre en form for demokratisk retfærdighed regeringen har derimod peget på at

ikke kan udarbejdes i praksis og at der vil være en del tvivlsspørgsmål

bladet kommunen i dag hvor en række socialdemokratiske byrådsmedlemmer ude i landet faktisk siger at de bekymringer

har ikke holder vand de mener absolut ikke

at lave stillerlister de beder jo socialdemokraterne om at tænke sig om en ekstra gang og det

også gerne opfordre til samtidig vil jeg gerne sige tak til de øvrige ikkesocialistiske partier som har valgt at støtte op om det her forslag og så håber jeg selvfølgelig at de partier

være at socialdemokraterne har tænkt sig om som deres bagland

opfordret til og så skal de da være velkomne til at stemme for forslaget til den tid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

næste beslutningsforslag b en hundrede og otte

adskillige gange i det her ting i den her sal diskuteret det her problem og vi har tilkendegivet at det

b en hundrede og otte ville være i stand til at rette op på nogle af de problemer som vi har konstateret der er med cabotagekørsel i det her land

administrerer i strid med forordningen det synes vi jo er en alvorlig sag det sker ganske vist på baggrund af at

i virkeligheden er selvmodsigende

i forlængelse af den internationale transport kan køre tre

som giver anledning til de her tre kørsler

skaffe sig adgang til at køre cabotagekørsel

cabotagekørslen må heller ikke udføres på en sådan måde at der skabes en permanent og løbende aktivitet

det er lige nøjagtig der problemet kommer

som er et lille land med kort

til grænsen i sverige betyder det rent faktisk at man sagtens kan nå at køre tre cabotagekørsler på et døgn og det er rent

ud og dag ind fire og tyve timer i døgnet syv dage om ugen tre hundrede og fem og tres dage om året stort set ah

og løbende aktivitet

som bestemt ikke har midlertidig karakter så ved jeg ikke hvad det er og alligevel

oplever vi at trafikstyrelsen administrerer ved at lægge vægt på det som cabotageforordningen giver lov til nemlig de tre kørsler i forlængelse af den internationale transport

der må ikke være en permanent aktivitet

meget af den cabotagekørsel

transportminister ikke det det kan gøres rent administrativt ved at gå over i trafikstyrelsen og sige kære embedsmænd nu

det har man gjort i finland

der må ikke udføres mere end ti cabotagekørsler inden for tre måneder så forhindrer man at det får permanent karakter og det har vi selvfølgelig opfordret transportministeren til

vil begrænse noget af cabotagekørslen helt klart derfor støtter vi det cabotageforordningen fra eu giver mulighed for at man sætter cabotagekørsel i sit eget land i det her tilfælde jo altså danmark på standby og optager forhandlinger med kommissionen om at iværksætte beskyttelsesforanstaltninger hvis man ellers kan påvise at der sker en forvridning af markedet det er det der ligger i artikel ti

er en voldsom konkurrence på løn når man kan lønne bulgarske rumænske

en tredjedel af en dansk chaufførlønning men i mange tilfælde langt mindre hvis ikke det er en forvridning af markedet for løn så ved jeg ikke hvad det er og hvis ikke det er en trussel mod danske vognmænd

ikke mindst for regeringens partier ikke mindst for socialdemokraterne og

slag mod den løndumping

stemme for og som sagt i første omgang kræver det egentlig bare at man går over i trafikstyrelsen og siger nu bliver der

afstemningen slutter for stemte to og tyve imod stemte otte og firs

ændringsforslag ønsker nogen at udtale sig det er ikke tilfældet og så går vi til afstemning

jeg slutter afstemningen for stemte tyve imod stemte ni og firs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

behandling hvor det kun var liberal alliance der har deres særlige forhold til banker som ikke syntes

at kunne få udbetalt sine penge gebyrfrit fra det offentlige hvis det er pension kontanthjælp eller hvad det måtte være alle andre partier udtalte sig positivt om at selvfølgelig skulle man kunne få sine ting udbetalt

må også sige at sådan skal det være

skal man selvfølgelig kunne få adgang til sine penge uden at skulle betale for det

giver sig selv og det giver jo sig selv i en situation hvor vi ved

millionæren der har masser af forretninger kørende med sin bank uden videre bare kan få sine penge udbetalt uden gebyrer og

derfor har svært ved at få deres penge udbetalt fordi vi jo også har besluttet her i folketinget at alle for at få penge fra det offentlige skal have en nemkonto så spurgte vi jo til det med det her forslag

kan få adgang til deres penge uden at betale gebyrer ministeren var meget klar i sine svar

kunne få sine penge udbetalt uden gebyrer

fleste partier alle på nær et udtalte

støtte til ministerens udtalelse

udvalgsarbejdet hvor der står at man kan få sine penge udbetalt som check ja hallo er der nogen der ved hvor man får en check vekslet uden at betale gebyr eller have en konto nej jeg gør ikke jeg tror ikke at nogen gør check er ikke nogen løsning for dem der ikke har nogen konto så fik vi at vide

så det er altså heller ikke en rettighed

det sidste er en ventekonto

man vente på at få dem taget ud på en check

man har en konto så vi har altså cirka ethundredetusind betalinger om året som ender på en ventekonto hvor folk ikke har mulighed for at få pengene uden at have en konto

det her er selvfølgelig affødt af at danske bank men det gælder jo

tager gebyrer for at have en konto

pension eller deres kontanthjælp det der undrer mig er så

så må vi jo sørge for at det er en ret for alle når nu

der ikke er nogen der har lyst til at kommentere

det er ikke tilfældet og så går vi til afstemning

det er ikke tilfældet og så går vi til afstemning

jeg slutter afstemningen forslaget er enstemmigt vedtaget

udgiftslofterne for de næste fire år

med udgiftslofterne jo en del af den politiske aftale vi har indgået om

hvor vi enedes

at lave reformer og samtidig sænke

og desuden har vi

at vi ved at mindske det offentlige forbrug

yderligere skattelettelser i fremtiden det en god aftale vi havde gerne set at vi var nået videre

ikke er dokumentation for hvordan finansministeriet og regeringen når frem til at fastsætte de konkrete udgiftslofter og jeg vil gerne opfordre regeringen til når

svar i høringssvarene at man vil komme med den her dokumentation over for dør hurtigst muligt og at det selvfølgelig er inden vi tredjebehandler

kan jo dække over meget men vi har alle en interesse i

den dokumentation der ligger bag

selve budgetloven nu

lofterne men jeg vil anbefale at man fortsætter en linje hvor man holder igen med størrelsen af den offentlige sektor og netop i den ånd aftalen er lavet i

sikrer at der er råd til at sænke skatter ved at lade være med at lade verdens største offentlige sektor

selskaberne det er jo særlig de store der får gavn af det dem der tjener penge

i sagens natur kun dem der får gavn af en skattelettelse så det er at tage fra velfærden

give til dem der tjener penge

selskaberne det er ikke overraskende det er bare fint at få det illustreret

går ud på fordi man ikke ved hvordan loftet er sammensat

et loft det er i sidste ende jo et politisk valg hvor man vil sætte det pågældende loft hvordan vi så sikrer at man ikke overskrider det loft under udmøntningen af statens økonomi regionernes økonomi og kommunernes økonomi er jo ligesom det vi skal have dokumentation for men det ændrer ikke ved den del af det der er den politiske beslutning nemlig hvor meget man egentlig

at den offentlige økonomi samlet set vokser i årene fremover og det er der en aftale om her det er fuldstændig korrekt

og det ville vi kunne have gjort hvis vi havde holdt endnu mere igen med det offentlige forbrug men det er et skridt

ikke er en oversigt over hvilke konti der er omfattet af hvilket loft herunder ikke

delloft for driftsudgifter delloft for indkomstoverførsler og udgifter uden for loft

procent er den overordnede målsætning

ikke kan vide hvordan det så virker på indkomstoverførsler hvordan det virker i forhold til drift

og grunden til at det er en forudsætning er at noget af finansieringen til vækstpakken

vigtigt for os at vi tager det skridt jeg konstaterer at regeringen også siger at man

det manglede jo også bare og min opfordring til regeringen er at det selvfølgelig sker inden tredjebehandlingen så vi alle sammen har den gennemsigtighed men hvis herre frank aaen og enhedslisten har et lille håb om at en teknikalitet i sidste ende skal afgøre om man kan føre det jeg kalder en god borgerlig politik

her vedrører jo udgiftslofter i de offentlige budgetter man skal huske

aftalen om budgetloven som vi vedtog i dette folketing for for en år siden

var jo de store underskud på de offentlige finanser den europæiske

vores tilslutning til eus finanspagt men først og fremmest vel de krav der var til en sund finanspolitik og en bedre udgiftsstyring generelt det har jo i mange år været svært for skiftende regeringer

det gør budgetloven noget ved og her sætter udgiftslofterne som vi nu er ved at behandle prikken over iet for de skal jo bidrage til at der føres en ansvarlig troværdig økonomisk politik

de offentlige finanser udvikler sig i overensstemmelse med målene men i målene ligger jo også at man kan

den offentlige sektor og den aftalte forbrugsvækst altså det der er indeholdt i udgiftslofterne indebærer isoleret set en stigning i de samlede udgifter

to tusind og sytten

det er jo sådan at udgiftslofterne fastsættes med afsæt i den udgiftsudvikling der er forudsat i fremskrivningen af dansk økonomi hvor de årlige strukturelle offentlige underskud højst må udgøre

mindst skal være strukturel balance i de offentlige saldi i to tusind

det formål der står

både budgetloven og udgiftslofterne nemlig at få styr på de offentlige udgifter

teknisk finurlighed i lovforslaget der er alene forudsat

realudvikling i udgiftslofterne for

og det vil sige at udgiftslofterne for kommunerne

er de samme i alle årene målt i faste priser det skyldes udelukkende at fordelingen mellem stat kommuner og regioner jo fastlægges ved de årlige økonomiforhandlinger og dermed formelt i forbindelse med det vi kalder det årlige bloktilskudsaktstykke og det er altså finansministeren der varetager de forhandlinger med regionerne og kommunerne det er rigtigt som min kollega fra venstre sagde

forslaget har været sendt i høring og jeg har også med interesse læst høringssvaret fra det økonomiske råd det

i daglig tale kalder vismændene

har bedt om yderligere konkretisering af de overvejelser eller beregninger der ligger til grund for de endelige udgiftslofter det synes jeg der er meget sund fornuft i set fra det økonomiske råds side

siden da er der sket det at

strukturelt underskud der er

gang i beskæftigelsen det er et synspunkt som vismændene har bakket op om

tidligere finansministre i socialdemokratiet har bakket op om som vi kan se at en stribe økonomer har bakket

fagbevægelsen bakker op om gør det ikke indtryk

relativt stort pres for at man skal

for at sikre mere beskæftigelse og at det er i modstrid med

eu har sat det op med henblik på at give plads til en eller anden finanspolitisk lempelse det er ikke det der er baggrunden for at

det er en væsentlig diskussion og jeg deltager med med glæde i den jeg vil bare holde fast i

de beregninger vi har set fra finansministeriet jo ikke indikerer at der umiddelbart er plads inden for de målsætninger vi har for den økonomiske politik og det er ikke fordi der er en meget stor uvilje mod det her tværtimod

investeringer vi har haft i over tredive år i den offentlige sektor men det er fordi vi er

til at holde styr på de offentlige finanser

har sagt at der med den nye linje der er kommet fra eu

beregningsteknisk det må man gerne

gammelt eu krav til dansk økonomi i

det løbende krav der er til et underskud på under tre procent af bnp med ind

det vil være specielt for dansk økonomi som har nogle meget store stabilisatorer indbygget at

komme i karambolage med nogle af de andre mål det er derfor

hovedkravet fra enhedslisten til regeringen ved de næste finanslovsforhandlinger ikke vil kunne imødekommes uden at der er enighed med blandt andet venstre fordi der er et forlig

at hvis man vil ændre på det strukturelle underskud så kræver det enighed blandt andet med

del af budgetloven så derfor føler vi os ret frie i den her debat

lægge flerårige budgetter kan være sundt nok i en stram økonomi

være rigtig fornuftigt

skærer voldsomt i væksten

hvorfor man gør det netop for at finansiere selskabsskattelettelserne

derfor er det lidt ærgerligt at

sundhedsministeren som

her forslag for hvad er det det betyder i den virkelige verden det betyder netop at

bliver lagt i et jerngreb herindefra i forhold til hvordan driften skal føres og derfor vil vi også

kommer til at finansiere enkeltsager

se i tv så sent som i går hvordan en enkeltsag der ikke bliver behandlet ordentligt kan få fatale konsekvenser for det enkelte menneske og det vi kan frygte er jo at pengene kommer til at stå over det enkelte menneske når driftsloftet er lagt ned over kommunerne

regionerne udskrive patienter videre til kommunerne og så står kommunerne

har vi altså en hel del spørgsmål hvordan man forventer kommunerne skal forvalte det driftsloft en anden ting som der står i

satspuljen der står netop en eventuel satspulje vil indgå

for driftsudgifter på finanslovsforslaget

set fint nok men så står der

af de gældende udgiftslofter for stat kommuner og regioner

med et rigtig godt forslag

eksempelvis tyve million kroner over fire årig periode så er det jo rigtig ærgerligt

spørgsmål til

skulle se ud i forhold til driftslofterne og

danske samfund at tale om nulvækst som venstre gør det er helt ved siden af det er helt uacceptabelt derfor synes jeg også at venstre bør forklare vælgerne

minister fra sf i forhold til det som vi så står med her i dag hvor vi jo kan se at kommunerne

strammer til både i kommuner og regioner derfor vil

har en hel del spørgsmål i forbindelse med udvalgsarbejdet for at finde ud af hvordan det her kommer til at virke i den virkelige verden så det ikke kun bliver et spørgsmål om at

styre de offentlige udgifter siden starten af nitten halvfemserne er de vokset betydeligt og budgetaftaler er blevet brudt

en gang for alle at stoppe den praksis vi har valgt en konkret politisk retning i den her regering med reformer og ansvarlig økonomisk politik

alternativet med at sprænge budgetterne år efter år øge

vil vi ikke tage ansvar for det sender regningen videre og skaber usikkerhed om dansk økonomi og det vil vi ikke være med til

at vi på baggrund af den europæiske gældskrise anbefalede tilslutning til eus finanspagt

vi vedtog budgetloven i foråret to tusind og tolv den hjælper til at nå de finans og udgiftspolitiske målsætninger og sætter en ny ramme for den måde som de offentlige udgifter styres på det følger af budgetloven at vi skal indføre udgiftslofter for to tusind og fjorten og det er det vi førstebehandler her i dag vedtagelsen af udgiftslofterne ved lov i folketinget vil skabe mener vi en klar politisk forpligtelse til at udgiftslofterne

for år og derfor medvirke til at understøtte

udgiftspolitiske styringssystem har bred opbakning

vores samfund også i fremtiden

ansvarlig ramme om den økonomiske politik ikke for

eller udgiftslofternes skyld men for samfundets skyld for

og derfor

over en meget bred kam at der både inden for eus regler

i forhold til samfundets økonomi og i forhold til beskæftigelsen er både brug for og plads til at gøre noget for at øge beskæftigelsen

gode anbefalinger i den seneste rapport de roser blandt andet den række af reformer som regeringen har gennemført og mange andre ting som jeg da vil håbe at enhedslisten i fremtiden vil være mere med på så kunne vi

men der er også andre økonomer vi lytter til

eller nationalbanken de mener noget andet for økonomer har også holdninger vi er politikere og vi skal tage ansvaret og det vi tager ansvaret for er at føre en ansvarlig økonomisk politik så der ikke

stort set alle sammen om to tusind og tretten fordi danmark skal ud af eu henstillingen

vi siger to tusind og tretten og så er vi ude af eu henstillingen men når vi kommer til to tusind og fjorten som vi skal forhandle finanslov

er der et ret entydigt billede i retning af at lande som danmark og andre der har råd til det plads til det

stramme finanserne i en periode hvor der er brug for at sætte gang

retning for hvordan man vil styre den og så man kan føre politik inden for den for det er jo

gør noget heller ikke to tusind og fjorten den her regering har netop fået vedtaget den største vækstplan der længe er set

er med til at sætte gang i

i år næste år og allermest på længere sigt altså private arbejdspladser der holder også

det var en udløber af regeringsgrundlaget hvor vi slog fast at vi gennem en budgetlov ønskede at sikre at der kom styr på de offentlige udgifter

tre og halvfems til to tusind og et var der planlagt en realvækst i det offentlige forbrug på en procent årligt men den faktiske vækst blev to en halv procent om året

fra to tusind og to til ti var målet en vækst

væksten spørgsmålet er ikke om der skal være en høj eller lav vækst i det offentlige forbrug men at overholde de aftaler og planer der bliver indgået specielt i en tid med krise og underskud er det vigtigt at både stat regioner og kommuner overholder de aftaler de indgår udgiftslofterne skal ikke bestemme finanspolitikken men understøtte de målsætninger og aftaler vi fastlægger politisk dansk økonomi har siden den verdensomspændende krises start stået og står fortsat over for store udfordringer det er derfor regeringen fra

har lagt så stor vægt på at få ryddet op og få styr på underskuddet det betyder bla at der skal være styr på de offentlige finanser og derfor

budgetloven sidste år med den sikrede vi samtidig at vi lever op til de krav der ligger i de aftaler vi har

loft over statens kommunernes og regionernes budgetter fra

på året

kommunerne haft et mindre forbrug end budgetteret

årsager til men alt i alt er det også et signal om at de tager ansvaret på sig og

det ændrer dog ikke ved at vi under den forrige regering havde nogle år hvor der var en uheldig tendens til at budgetter blev overskredet år efter år

hverken ønskværdige eller fornuftige de betyder nemlig at vi er tvunget til at foretage tilsvarende besparelser

særlig kloge eller velovervejede vi skal derfor ikke risikere at vi ender med sådanne overskridelser

og det rammer dem der har allermest brug for et fælles offentligt sikkerhedsnet de budgetlofter der med lovforslaget lægges op til svarer som sagt til

det er ikke voldsomme vækstrater i det offentlige forbrug økonomien skaber rum for men det er en vækst der år for år sikrer øget og bedre velfærd

til godt ti milliard kroner mere til sundhed uddannelse ældre med

de næste fire år samtidig har vi de højeste offentlige investeringer i tredive år det er sådan set meget ok i

derfor dette lidt mere fredsommelige spørgsmål

understøtte de krav der er fra økonomer fagbevægelse borgmestre i virkeligheden fra hele samfundet

økonomien og dermed også med til at skade beskæftigelsen den vækstplan der er lavet

af håndværkerfradraget men ellers er der negativ

derfor jeg mener at der er lidt modsætning mellem gerne

noget for beskæftigelsen og så tilslutte sig

der behandles i dag men jeg

et merforbrug på godt

at fremme beskæftigelsen men jeg

er nogen selvstændig værdi i

skiftende regeringer har haft svært ved at styre de offentlige udgifter

set ikke problemet i dag problemet i dag er at kommunerne sparer

at kommunerne ikke kommer i nærheden af det som de faktisk får lov til at bruge der er sparet milliarder af kroner ude i kommunerne der er fyret tredivetusind ansatte i den offentlige sektor

med at man ikke kan styre økonomien i det offentlige den bliver overstyret forstået på den måde at man har fået budgetterne skruet så langt ned

man have sagt ok det er da en problemstilling vi kan debattere men i dag har det

noget at gøre med virkelighedens verden her er det jo ikke problemer med at styre de offentlige udgifter her er det

at nogle partier ønsker at sænke ambitionen for hvordan vi kan udvikle velfærden

ned på nul

alle og enhver ved er for lidt til at

alle indtil for nylig det gælder venstre det gælder

vækstprocenter som dem der nu er lagt op til også med budgetloven loven om udgiftslofter ikke ville være nok til at kunne sikre en udvikling af velfærden svarende til det behov

svarende til at vi har brug for at forbedre folkeskolen svarende til at vi har brug for at

der kommer flere ældre i vores samfund

det i dag hvor jeg har forstået at regionerne har indgået en aftale om en udgiftsvækst på nul

sikker på at at regionerne også kommer til at stå

i den kommende periode selv om jeg godt ved at milliarderne flyver og ingen kan styre det der er ti milliarder der er en milliard der er en halv milliard man kan bare se de vækstprocenter der er lagt ind i

og som i øjeblikket udmøntes sammen med kommunerne og regionerne det betyder yderligere vanskeligheder som dem vi hører om dagligt bare tag debatten der er lige i øjeblikket om hvordan man

for handicapområdet sørger for at hjælpe folk eller rettere sagt ikke

noget med bare at henvise til at skiftende regeringer ikke har kunnet styre økonomien

benhårdt politisk valg

man sørge for at der er penge til at kunne sænke

flere penge til de store virksomheder der i forvejen tjener

det kun virksomheder der tjener

det kan man så have den holdning til som nogle har herinde at det

give flere penge til novo og alle de andre som i forvejen vælter sig i penge

nemlig at man veksler penge fra velfærd

til aktionærer der i forvejen har et stort

overskud

finanspolitik går jo ud på at i perioder hvor der er dårlig økonomisk udvikling hvor der er høj

ud og stimulerer økonomien det er jo det finanspolitik går ud på men i øjeblikket har vi en situation med lav beskæftigelse høj ledighed og en økonomi der ikke flytter sig

en negativ finanseffekt i det der er lagt frem også det vi har behandlet her i dag

og andre økonomer siger at der er plads til at

noget mere end det der er lagt op til med det

at det der med at forvandle økonomisk politik til matematik

der er to elementer i den her diskussion det ene er at

her og nu som siger i nominelle tal hvor

være jeg går ud fra at det

fastlægger et niveau som dengang var dikteret af

eu samarbejdet men vi har sagt at når nu eu siger at man

så synes jeg man skal tage imod det i stedet for bare at stadfæste det som det sker med det

er jo ikke at de ikke overholder de aftaler der blev indgået i opadgående

er at de sparer mere end de skal

kommunerne bruge de penge de har hvis man bare sagde det lade dem bruge de penge de har

konkurrencevilkår i forhold til udenlandske virksomheder ved at sænke en række skatter og afgifter som erhvervslivet betaler liberal alliance var med glæde med

vækstplanforhandlingerne og indgik forlig med de øvrige partier for vi mener at det er den rigtige politik for danmark en af måderne at finansiere disse

i vækstplanforhandlingerne nemlig at partierne sammen vil sætte nogle udgiftslofter

skal vedtage som lovgivning og det er det som vi nu behandler

liberal alliance støtter udgiftslofterne fordi de er med til at sikre en disciplin i de offentlige udgifter som tidligere ganske rigtigt som sfs ordfører har pointeret var temmelig ustyrlige især i kommunerne hvor kommunerne brugte løs af penge som de egentlig havde aftalt at de ikke ville bruge det er der nu kommet styr på og det her har været

er vigtigt for os at slå fast at når man sætter et loft har man ikke nogen pligt til at nå dette loft

jeg har tænkt over om jeg kunne bruge det her billede jeg ved ikke helt om det holder men nu bruger jeg det alligevel hvis man vedtager at man vil bygge et hus med to

til loftet betyder det jo heller ikke at det kun er personer på to

godt gå ind i huset selv om man kun er to

udgiftslofter der må også godt komme en finanslov ind under disse udgiftslofter når den skal forhandles senere på året som ikke udfylder udgiftslofterne men hvor udgifterne faktisk er lavere end det loft

når regeringen på et tidspunkt indkalder til finanslovsforhandlinger

det være vores målsætning at udgifterne skal være lavere i finansloven end de her udgiftslofter lægger op til for vi mener at der er behov

meget mere af den samme medicin som vi har aftalt i vækstplanforhandlingerne nemlig lavere skat for både danske borgere og lønmodtagere og virksomheder og for at kunne få det kræver det lavere udgifter end det som ligger i disse udgiftslofter

ikke et minimum og vi stemmer for et

og vi ønsker når finansloven skal udmøntes under udgiftsloftet at udgifterne bliver lavere end det loft som er sat her men lovforslaget støtter vi

men kan man ikke godt sige at det

lagt frem her er den

at der er grænser for hvor mange penge det offentlige i

mange flere penge end i andre lande og det går ud over

evne til at konkurrere på de internationale markeder så vi er da

tanker om en anden vedtagelse eller et andet forlig

liberal alliance er med i hvor man er kommet længere i retning af liberal alliances

få nedbragt størrelsen af den offentlige sektor

ikke være enige om at det her da er et højdepunkt i liberal alliances

være vedtaget udgiftslofter også selv om liberal alliance

tiden var inde til det også uden liberal alliance men om der er mulighed for at liberal alliances fokus på

at skatter og afgifter betyder noget for konkurrenceevnen og at høje offentlige udgifter

at det blev nemmere at foreslå lavere udgiftslofter end man ellers ville have gjort

jeg vil omvendt heller ikke sige at

tusind og ti at vi havde budgetlove tilsvarende dem som vi diskuterer i

var det ikke kun herre frank aaen og enhedslisten som var imod det konservative forslag det var socialdemokratiet det var det radikale venstre det var

jeg selv var fremme med for tre år siden

være med til at disciplinere den offentlige økonomi både i kommunerne og i regionerne hvor regeringen jo lige har

med til at sikre en ansvarlig økonomisk politik så tingene ikke bare skrider

sikre på at vi også har en fornuftig økonomi og tillid til dansk økonomi

i årene frem det giver lavere rente og det giver bedre investeringsmuligheder

flere arbejdspladser i danmark så når der fremover bliver fastlagt fire årige udgiftslofter for henholdsvis staten kommunerne og regionerne sikrer vi altså også at der bliver større tillid til dansk økonomi udgiftslofterne skal jo også sørge for at de økonomiske planer

det strukturelle underskud ikke på noget tidspunkt overstiger det som regeringen jo har lagt op til

at set fra konservativ side er det et loft vi vil gerne have en mindre vækst sågar nulvækst

mindre i den samlede økonomi så det vi støtter

bliver implementeret så vi støtter

formål er jo altså en bedre økonomistyring til fordel for os alle sammen i det danske samfund

kan styre den offentlige økonomi massearbejdsløshed

vi sikrer større økonomisk holdbarhed i danmark med større balance mellem indtægter og udgifter og styr på

udgifter sikrer vi altså også større konkurrencekraft og en sundere stærkere økonomi så det konservative

hvor er det nu der skal skæres henne for at komme fra det niveau

sektor så der er et væld af områder hvor man sagtens konkret kunne

og plukke og så sørge for at vi fik en mindre

fordi alle undersøgelser uden undtagelse inklusive regeringens egne udbudsråd beviser og det er empirien der taler med os at man kan spare mellem femten og tyve

når tingene bliver udlagt til konkurrence det vil sige at man kunne spare offentlige midler så man kunne lade private virksomheder sørge for at lave driftopgaverne og det ville få

tilliden til dansk økonomi ved at vi nu får faste rammer om udgiftsstyring baggrunden for det forslag der er fremlagt til fastsættelse af

jo helt enkelt at der i en længere årrække

situation hvor det har været svært for skiftende regeringer hvilket man også debatterede under behandlingen at styre væksten i de offentlige udgifter i den situation vi står i nu

med aktuelt store underskud på de offentlige

så er kravene til sund styring af de offentlige

var det også med et stort flertal at budgetloven der sætter rammen om den udgiftspolitiske styring blev vedtaget i folketinget for godt et år siden med den her fastsættelse af konkrete udgiftslofter for stat kommuner og regioner tager vi nu det sidste skridt i realiseringen af budgetlovens målsætninger om en ansvarlig og troværdig økonomisk politik budgetloven skal understøtte at de offentlige udgifter udvikler sig i overensstemmelse med de finanspolitiske målsætninger og med prioriteringerne i de mellemfristede økonomiske planer udgiftslofter for stat kommuner og regioner

være afstemt med det centrale mål om en strukturel balance på den offentlige saldo i

tyve og udgiftslofterne skal samtidig bygge på en økonomisk fremskrivning

der er politisk flertal for med lovforslaget

med den seneste mellemfristede fremskynding som kommer i konvergensprogrammet for to tusind og tretten

og aftalen om en midlertidig arbejdsmarkedsydelse

kan der være en række forskelle i vores holdninger både politisk og i

til det lovforslag vi her drøfter

gælder om hvordan man kan få udgifterne til at svare til budgetterne de ligger langt under

så problemet er jo mere hvordan man hjælper kommunerne til at

det modsatte af hvad man kunne få indtryk af fra debatten her

den anden ting er det ikke korrekt at traditionel finanspolitik er at når det går skidt for beskæftigelsen og økonomien

at slå det helt hen at der skulle være en udfordring med udgiftsstyring i danmark der er brug for at vi har styr på de offentlige udgifter i en krisetid og også i en tid hvor det her med statslige underskud er

er kommet i fokus set ude fra

her med at ramme budgettet nedefra om man så må sige handler om god økonomistyring

det da fuldstændig korrekt at evnen

at udvikle en økonomistyring der gør at vi rammer

i årene fremover det er jeg for så vidt

en grund til at vi har de højeste offentlige investeringer i tredive år i danmark og ved siden af det niveau er uden for statsbudgettet heller ikke inden for budgetloven

sidste par år kunne vi ikke bare sige til kommunerne og regionerne i må bruge de penge i har

hvad angår det andet så er det jo sådan at hvis man kigger på finanseffekten og hvis man kigger på udviklingen i de offentlige investeringer

jo er faldende så er finanseffekten negativ det er da det modsatte

vi senest med kommunerne har sagt at når

et rum fordi man ikke udnyttede driftsbudgetterne så kunne de penge bruges på anlæg i stedet for det har vi helt pragmatisk aftalt med kommunerne netop med henblik på at støtte beskæftigelsen så meget som muligt

så bare en gentagelse af den stille kommentar jeg kom med først et er at vi har de højeste offentlige

andet er at der ved siden af statskassen ved siden af statsbudgettet ved politiske beslutninger er sat gang i en lang række meget store investeringer blandt andet på energiområdet men også når det gælder renoveringer af almene boliger og en række andre initiativer så der gøres inden for ansvarlige rammer ganske meget

tage det lidt i rækkefølge for det første

indføres der med forslaget en konkursordning som sikrer danske bredbåndskunder en bredbåndsforbindelse hvis deres teleudbyder går konkurs

en række brugere der lige pludselig stod uden en bredbåndsforbindelse men hvor man ved en snak i erhvervs og vækstministeriet fik fundet en

og tror jeg at det er en lov der forhåbentlig aldrig kommer i anvendelse men for alle tilfældes skyld

ikke i vejen for at sikre at hvis den utænkelige situation opstår

et selskab går konkurs og der ikke er et konkurrerende selskab der ønsker at købe konkursboet

fundet en fornuftig løsning hvor regeringen som udgangspunkt lagde op til at alle bredbåndsudbydere i danmark på forhånd

indeholder forslaget nu alene at branchen skal være med til at finansiere en løsning hvis situationen opstår men altså ikke på forhånd lægge penge

i venstre mener vi at det er vigtigt at vi ikke pålægger erhvervslivet nye byrder og vi hilser

sikre at der ikke skulle indbetales på forhånd men kun hvis

der er et selskab der går konkurs ja så skal der indbetales lovforslaget giver også klare regler for hvordan og hvorledes kommuner og regioner skal kunne udleje arealer og bygninger til opsætning af sendeudstyr og master

det nu kan ske til priser der afspejler den reelle lejeværdi i området

vi har desværre set alt for mange eksempler på at kommuner har klaget over dårlig mobildækning

men samtidig opkrævet meget høje lejepriser for master og sendeudstyr

det er selvfølgelig en uholdbar situation for det giver i mine øjne ingen mening hvis kommuner og regioner får julelys i øjnene når en mobiloperatør melder sig på banen og kommunen så

høje lejepriser i stedet burde der være en fælles interesse i at vilkårene er så attraktive at vi sikrer en fortsat udbygning af både mobil og bredbåndsnet

vil være attraktive medspillere og ikke en modspiller i kampen for at sikre bedre både mobil og bredbåndsdækning til danskerne med forslaget understøttes den mulighed og det håber jeg virkelig at kommuner og regioner tager

for høje priser

master lægges ned mobildækningen forringes

kommer ikke den opgradering ej heller af bredbånd så det duer ikke for det er borgerne der taber på denne øvelse så får borgerne dårligere mobildækning og dårligere adgang til bredbånd og sådan bør det naturligvis ikke være i det enogtyvende århundrede hvor vi alle burde kæmpe for den samme sag nemlig at udbygningen af den teknologiske infrastruktur skal kunne foregå til det bedste for os alle så vi alle kan bruge teknologiens muligheder lovforslaget udmønter derudover vækstaftalens forslag om at give to gange tredive million kroner til bredbåndsudrulning

jo altid bekymret hvis der er steder hvor der er risiko for at statslige penge borgernes penge risikerer at skubbe private investeringer af bordet omvendt så medvirker vi meget gerne til at der findes en løsning så vi også på bornholm sikrer en ordentlig dækning af bredbånd derfor er vi i venstre tilfredse med at den afsatte pulje skal fordeles gennem et udbud et udbud som sikrer at de statslige penge giver mest mulig bredbånd for pengene i venstre vil vi ikke påstå at vi er bedre til at forudse den teknologiske udvikling end det frie marked og derfor er det også

venstre afgørende at udbuddet afvikles på en teknologineutral måde så det er antallet af bornholmere der får bedre adgang til bredbånd og

tilbydes der er afgørende og ikke hvilken teknologi eller hvilket selskab der er tale om der har været meget debat om regeringens model for bedre bredbåndsmuligheder på bornholm i venstre forventer vi naturligvis at når der nu er afsat tres million kroner til at fremme bredbånd

den valgte model reelt kan bruges og fremmer bredbåndsudbygningen lovforslaget giver mulighed for at østkraft der er et kommunalt ejet elselskab kan byde på opgaven men dog på en sådan måde at hverken kommunalfuldmagt eller hensynet til elkunder sættes over styr fra venstres side mener vi at det foreliggende lovforslag trods elementer af overregulering indeholder en lang række tiltag som

der er en lang række elementer som vi kan nikke genkendende til som

er det fordi venstre ikke

på den måde er med til at lave noget som man normalt vil kalde socialisme eller hvorfor nævnte man ikke

at østkraft så skal oprette et kapitalselskab for at holde økonomien adskilt og det synes jeg er en

så der ikke er risiko for at der sker en sammenblanding af forskellige pengekasser jeg tror også at det er de svar der tidligere er givet fra regeringens side

til hvad det er for nogle principper der gælder

at kommuner i almindelighed må have lov til at oprette selskaber og udbyde bredbåndsløsninger i områder hvor man har dårlige forbindelser så

set bare en ros men det undrer mig bare alligevel at venstre er gået med til et forslag af

af de vækstforhandlinger der har været og der har det her så været den den løsning der har kunnet

ellers er og som er det vi ser udrulle sig rundtomkring i landet

det er elselskaber

er privatiseret som går ind på fibermarkedet og det tror jeg egentlig som udgangspunkt også er en rigtig rigtig god idé jeg husker en sag fra for en del år siden hvor elselskabet jeg mener det var i viborg kommune ønskede at komme med i midtvest bredbånd det kunne de ikke og historien viste jo desværre at midtvest bredbånd ikke kunne klare sig på markedet og gik konkurs så derfor er der nogle beskyttelser

i forhold til hvad kommuner kan engagere sig i det tror jeg nu er et ganske fornuftigt princip

som vi støtter os til

og virksomheder er internettet meget mere end underholdning det er kommunikation med det offentlige og hinanden det er indkøb

skoleintra borgerdk

er helt centrale redskaber i nutidens samfund men ens for dem alle er at de kun fungerer når der er megabit til og fra computeren eller tabletten ordentlig internetforbindelse til alle er og bliver en socialdemokratisk hjertesag vi har altid kæmpet for at bevæge vores samfund og i de her år spiller digitaliseringen en central rolle for udviklingen af såvel vores velfærdssamfund som vores virksomheder

når ens internet ikke er der mere

virksomheder det skal vi gøre alt hvad vi overhovedet kan for ikke sker igen og det er

vi drøfter et lovforslag der skal sikre at borgere og virksomheder ikke lades i stikken

har en ordentlig internetdækning får ordentlige vilkår med forslaget

af bredbåndsforbindelser i tilfælde af internetudbyderens konkurs

de kommuner der ejer et elforsyningsselskab som forsyner landdistrikter og mindre byer i et forsyningsområde hvor bredbåndshastighederne ligger væsentligt under landsgennemsnittet

gennem selvstændige kommunalt ejede kapitalselskaber ikke mindst

skaber vi med lovforslaget klare rammer

og regioners udlejning af bygninger og arealer til mobilmaster og antenner så det ikke længere kan bruges som en undskyldning for ikke at sikre ordentlig internetdækning til danskerne

mens danske familier og virksomheder

afskæres fra digitaliseringen digitaliseringen er kommet for at blive

til at betale den dansk digitale infrastruktur

i forhold til at bevare og forsvare beskæftigelsen også i vores landdistrikter

efterskoler som jo bruger it i deres undervisning og har smartboards

det altså giver store problemer når bredbåndet ikke virker og når der er områder i danmark hvor

at det er forbundet med store problemer når

en udbyder lige pludselig ikke er der mere derfor har

virksomheder skal under rekonstruktion har mulighed for at lade forbindelserne køre videre i en periode og at branchen i øvrigt selv skal være med til at løse den del af opgaven

godt kan se fornuften i og det støtter vi sådan set

samråd med med erhvervsministeren i erhvervsudvalget netop om den del at

på bornholm har den udfordring at kommunen

selvfølgelig til at høre hvad ministeren vil sige

netop i maj måned udgivet

om danmarks digitale vækst to tusind og tretten og der har jeg da noteret mig omme på side tyve at man jo også går ind og kigger på

er gået med udviklingen af it infrastrukturen i vores

i det hele taget hele befolkningen som er i stand til

der har der i hvert fald været en stigning fra to tusind og elleve til

kan bruge men men det der selvfølgelig

vores landdistrikter med og at vi sikrer at

at der er nogle steder blandt andet på djursland

selvfølgelig stiller nogle større krav til udbyderne om også

at tilgodese landdistrikterne

der hvor det er sværest at få de erhvervsdrivende til at investere rigtig mange penge

på den investering

positivt gavn for vores landdistrikter og det er også med til at

hvis der er udbydere der går konkurs

etableres kommunalt ejede kapitalselskaber

hvad betyder det at ligge væsentligt under landsgennemsnittet det kan jo betyde mange ting og der glæder

helt og aldeles afgørende for borgerne som vi alle ved foregår mere og mere på nettet og mange har ikke fastnettelefon i dag men har i stedet udelukkende en mobiltelefon

halvfemserne valgt en markedsbaseret udrulning af mobil og bredbåndsnet hvert år investerer forskellige selskaber milliarder af kroner i bredbånd og mobilmaster

udrulning af kabler det betyder at danmark har en meget god dækning hvis vi sammenligner med andre lande i verden dog er

nogle områder som har dårlig dækning og det er især i landdistrikterne og det er et problem for kunderne når selskaber går konkurs fordi de når konkursen indtræffer mister deres internetadgang den lovændring vi diskuterer i dag skal løse nogle af de problemer sidste år gik selskabet skyline konkurs det betød at mange borgere og virksomheder pludselig ikke havde internet mere derfor laver vi nu en garantiordning som vi også kender det fra rejseområdet hvor

når et selskab fremover går konkurs vil der blive etableret nøddrift i tredive dage som betales af de andre selskaber i løbet af de tredive dage kan kunden finde alternative løsninger andre selskaber kan overtage konkursboet eller kunderne kan købe bredbånd fra et andet selskab branchen har været kritisk over for nødvendigheden af det her lovforslag

det været vigtigt for regeringen at lave

lavet på den måde at branchen først

penge op af lommen når en udbyder er gået konkurs eller er under rekonstruktion for det andet skal den her lov sætte rammen for hvordan vi udnytter de tres million

har afsat til at udrulle bredbånd på bornholm erhvervs og vækstministeriets bredbåndskortlægning viser at bornholm har meget dårlig dækning i forhold til resten af landet

den ekstra udrulning til tres million

de steder i landet hvor der er en dårlig mobilforbindelse og internetforbindelse og på den baggrund kan vi i sf støtte forslaget adgangen til internettet er

del af den moderne infrastruktur i dag kræver det at være borger og virksomhed daglig adgang til højhastighedsbredbånd i danmark har vi valgt at lave en markedsdrevet udvikling af bredbånd og det har været med til at sikre danmark en førende position som bredbåndsnation men der huller i den markedsdrevne infrastruktur for det første er der jo det hul at der er relativt store regionale og lokale forskelle i infrastrukturen og at der fortsat er områder hvor virksomheder og forbrugere ikke kan få den mobilforbindelse eller bredbåndshastighed som de måtte ønske

huller i forbindelse med udbydere der går konkurs det så vi jo sidste år blandt andet med skylines konkurs hvor omkring fyrretusind brugere blev påvirket

nøddrift lovforslaget skaber rammer for at der kan etableres nøddrift i tilfælde af konkurs i op til tredive dage og det synes vi er en god idé

kan der lukkes for forbindelsen hvis en udbyder går konkurs at stå uden netforbindelse kan være fatalt for små erhvervsdrivende

giver lovforslaget kommuner i områder hvor højhastighedsbredbånd ligger under gennemsnittet mulighed for at etablere et selvstændigt bredbåndsselskab og det vil konkret betyde at

ske på bornholm og på læsø det synes vi i sf ligeledes er positivt fordi det netop er områder hvor bredbåndshastigheden ligger under landsniveauet

det støtter vi fuldt ud

var inde på i en kort bemærkning til

også muligheden for at kommuner kan oprette selskaber der løser den opgave jeg synes imidlertid at der i forslaget hvad angår det sidste er to lidt besynderlige begrænsninger

jeg er helt enig i at man skal kunne samarbejde med andre

et stort selskab der er i stand til at grave ledninger ned og hvad ved jeg men man kunne jo godt forestille sig at en kommune der ikke ejer sit eget elforsyningsselskab

af opgaven jeg synes jo det er det vigtige er at sørge for at de yderområder der har ingen eller en meget dårlig

og sikker forbindelse og at kommunerne får mulighed for at hjælpe

jo det der ligger i lovforslaget men jeg forstår ikke begrænsningen

kommunale selskaber ikke må indgå i koncerner altså som vi lige hørte før fra venstres ordfører

i stand til at samarbejde med andre der gør at man

jeg kunne forstå på venstres ordfører at det at samarbejde med andre

jo lige så vel give store problemer at man ikke kan samarbejde ordentligt med andre derfor synes jeg også at den begrænsning bør fjernes og jeg vil i udvalgsarbejdet arbejde for at de to problemer jeg

forslagenes dele er blevet gennemgået op til flere gange her fra talerstolen så det skal jeg undlade jeg vil dog påpege en ting og det er at den del af forslaget som vedrører

af branchen dansk erhverv teleindustrien it branchen

vi synes jo at der hvor markedet selv kan finde løsninger

baggrunden for den her del af forslaget formentlig har været

er ikke noget der tyder på at sådan noget sker umiddelbart igen men det viser sig jo i den slags situationer at markedet faktisk er villig til meget hurtigt at træde til af den grund vil vi meget gerne anmode om at forslaget bliver

men også at protestere i forhold til den del af forslaget som

i det danske samfund er en øget brug af digitalisering at det bliver implementeret hurtigere

størst mulige penetration ud til flest mulige

i forslaget her vil være til gavn

tilfælde af konkurs skylineeksemplet er

også kunne være med til at løse det men i det tilfælde hvor markedet ikke vil løse det er det vigtigt at der er en konstruktion en struktur som træder til

ikke bliver løst det kan vi støtte

er klare regler for kommuners salg og udlejning

i forhold til mastelovgivning i forhold til fysisk infrastruktur alle vil gerne have en bedre dækning og det er til gavn for det danske samfund jo bedre dækning jo mere vækst får vi i hele danmark

også vigtigt at kommunerne ikke bruger det som en malkeko i forhold til at få nogle ekstra indtægter ind fra en privat industri som står med ryggen mod muren og som ikke har andre muligheder for eksempel for at vælge strukturen for

det sted i den kommune så den del af forslaget kan

så bornholmerdelen ja i den bedste af alle verdener

it penetrationen og bredbåndsudviklingen ikke er rullet helt ud i forhold til andre dele af danmark og derfor synes vi det er fornuftigt

men vi er enige i at det bliver sat i gang nu

i forligspartierne sætte ned og se på at man sikrer at det er teknologineutralt og at det ikke kun er et selskab som får lov til at byde

på de tres million kroner til gavn for bornholmerne så alt i alt

og forbrugerne stiller stadig større krav til at kunne komme på nettet uanset hvor de er der skal købes dagligvarer over nettet

skoleintra og patienten skal kunne bestille tid ved lægen danmark har internationalt set en veludviklet digital infrastruktur mobildækningen med 3g er på linje med de bedste lande i europa godt tre og firs procent af alle danske husstande og virksomheder har i dag adgang til bredbåndsforbindelser med downloadhastigheder på mindst tredive

infrastruktur og der er fortsat områder hvor virksomheder og forbrugere ikke kan få den mobilforbindelse eller den bredbåndshastighed som de ønsker det er derfor en væsentlig opgave at muliggøre at alle områder i danmark har adgang til god mobil og bredbåndsdækning så alle kan høste gevinsterne ved den digitale udvikling med lovforslaget gør vi tre ting for at skabe bedre bredbånds og mobildækning i

fastsætter vi klare rammer for nøddrift af bredbåndsforbindelser i op til tredive dage i tilfælde af en udbyders konkurs som reglerne er i dag

giver vi kommuner som ejer et elforsyningsselskab mulighed for at etablere et selvstændigt bredbåndsselskab lovforslaget retter sig mod områder med højhastighedsbredbånd som ligger væsentligt under landsgennemsnittet og primært forsyner landdistrikter og mindre byer forslaget giver blandt andet bornholms regionskommune mulighed for at spille en aktiv rolle i forhold til at udrulle bredbånd alt for ofte oplever både danske og udenlandske turister at de for eksempel ikke kan booke billetter eller hotel når de rejser rundt i vores sommerland som for eksempel på bornholm for det tredje skaber vi klare rammer for kommuner og regioners udlejning af bygninger og arealer

til mobilmaster og antenner det gør vi for

gøre det mere attraktivt for teleselskaberne at udbygge mobilnettet forslaget giver mulighed for at indgå lejeaftaler på markedsvilkår det betyder også at der kan fastsættes en meget lav pris i områder med meget få kunder det er til fordel for både forbrugere og for virksomheder i de tyndt befolkede områder hvor det ellers ikke kan betale sig for teleselskaberne at investere så samlet set

medvirker forslaget til at skabe bedre betingelser for udrulning af bredbånd i de områder af landet hvor dækningen er dårligst ligesom borgere og virksomheder ikke behøver at være nervøse for at miste deres bredbåndsforbindelse fra den ene dag til den anden med de ord ser jeg frem til en konstruktiv drøftelse af lovforslaget i